zenia stampes orlov

på et enigt udvalgs vegne meddele at denne gennemgang ikke har givet anledning til bemærkninger eller til at der stilles yderligere ændringsforslag det betyder at finanslovsforslaget indstilles til

og vil

ønsker nogen at udtale sig

ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

halvtreds

forhandlingen sluttet og vi går til afstemning

og

tiltrådt af samme mindretal bortfaldet

at føre kontrol i private haver

været genstand for en meget hed debat her i folketinget fordi det er et svært spørgsmål på den ene side har vi

den private ejendoms ukrænkelighed som jo er grundlovssikret og det at

skal have lov til at være i sin have i fred og på den anden side har vi hensynet til vores fælles retssikkerhed

at skat har de beføjelser som de skal have for at kunne komme sort arbejde til livs og man skal jo huske på at

det har vi haft grundige og lange diskussioner om i

nemlig at sige at der er en bagatelgrænse for hvornår man skal kunne føre kontrol i private

i forvejen i lovforslaget en sådan bagatelgrænse

skiltning altså det at man ligesom skal skilte har større byggerier hvem der foretager arbejde for en

har skat også mulighed for at gå ind og kontrollere hvorimod skat ved alle mindre byggearbejder og

det synes vi faktisk er et

fællesskabet de kontrolmuligheder der skal til og på den anden side

skelner imellem større byggerier på over halvtredstusind kroner og lavere

man skal lave efterforskning og når politiet ifølge straffeloven har en berettiget mistanke om at en borger har begået noget kriminelt

det er noget andet når skat bare skal udføre en kontrol og det er jo ikke borgeren

udsættes for kontrol det er jo altså den virksomhed der udfører det sorte arbejde eller

at gå ind og spørge den pågældende virksomhed har sat skiltet op det har mulighed for nu

tyve sorte arbejdere fra et andet land og

ude på gaden og se at der ikke er blevet skiltet uden at have mulighed for at udføre en kontrolbeføjelse det synes jeg er lidt

vi er der hvor vi tænker hvis der er et større bygningsarbejde og hvis der er påbud om at man skal sætte et skilt og folk så ikke sætter det skilt så er det også lidt mærkeligt at man så ikke må gå ind at tjekke hvorfor

beskyttes og at man ikke sådan lidt midtimellem det synes jeg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

at blive krænket af en myndighed som trænger ind på

egen grund uden at have en dommerkendelse

enkelte menneskes den enkelte borgers retsfølelse og fællesskabet

hvis man har en berettiget mistanke om at der er blevet begået et brud på fællesskabets retsfølelse

sort arbejde hvad vi synes er et kæmpe problem og en meget alvorlig sag som man må skride ind over for

påbud om at der skulle stå et skilt derude og der ikke står det skilt så synes vi ikke det er så mærkeligt og måske heller ikke et kæmpe brud på grundloven

at spørge den pågældende virksomhed som ikke

til selve lovforslaget men har ikke været tvivl om at vi skulle sige ja til det her ændringsforslag fordi der for en gangs skyld her i folketinget er noget der prøver at bløde

man netop ikke putte nogen i bås men

krænkes men tænk nu hvis man kunne tænke mere rationelt og sige men mon ikke godt vi kan finde en eller anden løsning der ikke er så sort hvid

blandt andet dansk byggeri og andre der var skeptiske over for det

med til at begrænse sort arbejde

her lovforslag vi har så brugt noget tid i

skatteudvalget på at belyse om vi kunne finde alternativer

beklagede vi også da vi skulle erklære om vi var klar til at afgive betænkning at det var vi

må også konstatere at med det som

hjælper dansk folkeparti jo regeringen

i vejen for skats kontrol af sort arbejde og det er jo det vi har set det er en masse fine løfter og ord under valgkampen men når vi så

til det praktiske arbejde i folketingets udvalg og vi skal til at stemme i folketingssalen

sammen med regeringen om at stække

spille konstruktivt ind vi støtter det selv om vi også må sige at det ikke er uden problemer i forhold til hvad

fire seks otte og ti

vedtaget

en del asylforringelser her i salen og fællesnævneren er desværre at løsningen på helt pragmatiske bekymringer bliver sat fuldstændig ud af proportioner

var bekymret for domstolenes mulighed for at klare deres arbejde inden for de lovpligtige to og halvfjerds timer

for midlertidige forlængelser på for eksempel en uge eller fjorten dage som menneskerettighedsorganisationerne anbefalede

så der potentielt ikke er nogen grænse for hvor længe man kan sidde frihedsberøvet uden en dommerkendelse hvis man er udlænding vel at mærke

asylansøgere i teltlejre selv om der tilsyneladende er rigeligt med faste bygninger som kunne anvendes til formålet i sidste uge

var det så transportøransvaret det blev hastevedtaget selv om der var og fortsat er meget stor usikkerhed om såvel flygtningenes som transportfirmaernes retssikkerhed listen er lang og eksemplerne er desværre mange

adresserer en praktisk boligudfordring og

vi også hastebehandle

for at gøre det mere muligt det synes vi er et ordentligt og ærligt projekt

en ny vejledende støjgrænse som kan gælde for de her flygtningeboliger

må bo sammen på samme værelse og på hvor mange kvadratmeter

de her forhold som altså er ringere end hvad man ville tilbyde i gåseøjne almindelige danskere at bo under

er op til kommunerne at vurdere

kommunalpolitikere og kommunalt ansatte til at søge grænserne for de selv synes er anstændigt

regeringen og aftalepartierne fralægger sig ansvaret og placerer det entydigt hos kommunerne

men hvor det helt almindelig praksis i en anden kommune

som fuldstændig fratager flygtninge så mange rettigheder og placerer dem på så særskilte vilkår at jeg fuldt ud forstår hvis flygtninge føler sig behandlet som andenrangsborgere af myndighederne i danmark det synes jeg og det synes vi i alternativet er dybt bekymrende og den udvikling kan vi ikke bakke op

med at hjælpe men så er vi altså nødt til at arbejde på en måde hvor vi udvider rammerne

og som minimum sammenlignelige med helt almindelige rettigheder regler og vilkår som gælder for alle os andre det er slags forslag vi ser mange af for tiden

og seksten det har vi heller ikke

vi kan få mulighed for at få afklaret spørgsmålene om hvor lang tid man kan sidde

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør

forslaget er forkastet

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to og tre tiltrådt af et flertal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

selv om jeg må sige at det jo mildest talt er lidt usædvanligt at blande sig i lønforhold

er jo en genfremsættelse af et lovforslag som den tidligere regering fremsatte i foråret

den fjerde februar i år en konsekvens af dommen er at chauffører der udfører kørsel med en tilladelse efter gods bus og taxalovgivningen kan følge enhver kollektiv overenskomst uanset dens indhold

derfor vil oppositionen nu

lovgivningen på området fordi højesteretsdommen faldt ud som den gjorde på en måde så det kommer til at fremgå at chauffører der har tilladelse til at udføre godskørsel buskørsel limousinekørsel sygetransport og offentlig servicetrafik skal følge de bestemmelser om løn og arbejdsvilkår som findes i de kollektive overenskomster der er indgået af de mest repræsentative

i jo som sagt normalt det udgangspunkt at staten så vidt muligt ikke blander sig i reguleringen af løn og arbejdsvilkår man overlader det til arbejdsmarkedets parter at fastsætte dette det er det vi kalder den danske model og det er noget særligt for det danske arbejdsmarked

hvis man med lovgivning griber ind i den danske model og fratager arbejdsmarkedets parter muligheden for

særligt fordi man i dette lovforslag har det som

bestemmelser hvorefter der skal være tale om de mest repræsentative der kan altså alene være én kollektiv overenskomst der er den mest repræsentative og da det jo er nøjagtig de samme ord

jeg selvfølgelig gå ud fra at det er noget man har overvejet grundigt

man bruger udtrykket det mest repræsentative

kun én kollektiv overenskomst

men mine jurister kan ikke nå frem til anden konklusion

det må være de samme jurister der

hvor lovforslaget var den tidligere regerings

jurister og de jurister der nu igen vurderer

man kan godt følge en anden overenskomst end den mest repræsentative

og så er vi jo lige vidt

det mest springende punkt her at man simpelt hen siger at

overenskomst hvis der er andre skal de andre bare huske at være ligesom den ene og så er det sådan

må sige at når jeg læser igennem

l en hundrede og to og halvfems før sommerferien

men at man samtidig så på det med stor skepsis

samt at og her er vi ved kernen igen lovforslaget alene peger på én overenskomst

godt tilbyde det allerede nu og sige at jeg gerne kommer i udvalget for at drøfte sagen

og som ikke har taget højde for de kritiske røster jeg forstår ikke hvorfor man gør det medmindre det er fordi man simpelt hen

ser på muligheden for at fremsætte lovforslaget med en formulering

tale hvis man skal leve op til lovens krav det gør vi selvfølgelig fordi vi jo er fuldstændig lyttende

en hel diskussion om det samme igen

som regeringen jo altid har for øje og derfor er det også

man kan gøre

regeringen kan ikke bakke op om det aktuelle

men vil fremsætte et alternativt

som vil blive udarbejdet og sendt i høring hurtigst muligt

kan skrue det sammen sådan at ikke bliver et konfliktpunkt vi

positive over for det her og lagde an til at man ville støtte det

lidt undrende over at man så straks man

er der sket noget med venstres holdning siden

førstebehandlede det tidligere l en

kristian pihl lorentzen gav udtryk for at man var positivt stemt over

er der sket noget siden man pludselig møder op her

man imod bare fordi man ikke selv har fået stillet forslaget da det nu er

stillet forslaget er der sket noget i mellemtiden

så spørger herre rasmus prehn mig om

siger det samme som vi gjorde sidst

hvad der menes med det

præcis det vi vil prøve at imødegå med et nyt lovforslag og jeg tror at herre rasmus prehn vil give mig ret i at hvis det var så enkelt

som sagt siger jeg at jeg synes vi skal mødes og så få en snak om det det er helt okay for mig

hvad der sker på det her område og regeringen og venstre har ikke lagt an til noget som helst

starte fuldstændig forfra det er jo et stykke arbejde der

som den tidligere regering fremsatte før sommerferien

det problem man så før sommerferien

til vi kendte lovprogrammet og da vi så så lovprogrammet spejdede vi jo ret forgæves efter om regeringen havde intentioner om at gøre noget ved det her for

spor af initiativer

til det oprindelige forslag som man stadig væk har og som stadig væk åbenbart er uløste hos partiet venstre kan dårlig være

som vi ikke deler så kan ministeren bekræfte

som gjorde at man ikke kunne skaffe enighed en bred enighed det er sådan set

man skal gå ind på et område hvor vi normalt aldrig kommer

så tror jeg man skal udvise så store anstrengelser som man kan for at prøve

over hvorfor man ikke har udnyttet den initiativret til at indkalde til forhandlinger om det her område

jo selv redegøre for jeg tænker på at den samme formulering som ministeren anfægter

så er det sådan at regeringen også har planer om at ændre den lov altså er

er en

tak for

jeg vil godt lige citere fra venstres ordførertale

slutter af med at sige sammenfattende er venstre positiv over for lovforslagets formål om at skabe sunde og klare konkurrencevilkår men som nævnt har vi en række spørgsmål som vi skal have afklaret og drøftet i udvalgsbehandlingen før vi tager endelig stilling til lovforslaget som helhed derfor vil jeg gerne spørge transportministeren om han kan bekræfte

i forhold til at lovforslaget går langt videre end nortra dommen med hensyn til

landsdækkende repræsentative overenskomster

hele problemet udspringer jo af at højesteret

måde trafikstyrelsen indtil nu har fortolket

fuldstændig om på dem og så at sige bombede hele det her område tilbage til

det men så kom der altså et valg i vejen og vi nåede det ikke

lorentzen sagde ved førstebehandlingen

en positiv tilkendegivelse omend med problemer

lavet en kopi af det man har fremsat en gang man har ikke rigtig tænkt over

og måske skulle vi ligesom prøve at se om vi kunne tage hensyn til det

hyllested være velkommen til at deltage i men det er ikke helt så enkelt

at højesteretsdommen har gjort noget forkert jeg tager højesteretsdommen til efterretning og så agerer

område for overenskomster taxa gods transport og busområdet

åbent for en hvilken som helst overenskomst om den så er indgået mellem en enkelt

kan man ikke fortsætte med at sige at der kun skal være én overenskomst så må vi finde hinanden i det her og det gælder altså ikke bare om at man kan råbe ud ad vinduet se hvad vi har lavet det skal altså også være noget der kan bruges bagefter

har talt og så prøve

om vi kan finde en model vi alle sammen kan se os

hvorfor har ministeren ikke sat det i lovprogrammet

en løsning på det her det er nemlig ikke helt så enkelt og slet ikke når man skal huske at tage hensyn til at den jo også skal kunne tolkes bagefter så vi ikke får en ny situation hvor en sag skal i højesteret men jeg tror godt at vi

udskrift af min ordførertale

og

det her problem i og med at vi

dam christensen som var transportminister på det tidspunkt tilsyneladende havde fået kolde fødder i forhold til

det sagde jeg også sidst én ost tilladelse én taxabevilling

er baggrunden for nortra dommen

men jeg har de samme betænkeligheder som sidst i forhold til at man begrænser sig til én fagforening

er blevet udskudt til nu men jeg glæder mig til

forhåbentlig lande noget

er alt for vigtigt til at vi leger rød og blå stue men

at ministeren var imødekommende og

der måske ovenikøbet var et tilsvarende lovforslag

få lukket de her huller i forhold til løndumping

at skabe lige konkurrence i taxaerhvervet så på det tidspunkt var

dansk folkeparti og hos herre kim christiansen at det ville

som følge af højesteretsdommen som jo som jeg sagde tidligere efterlader det her område fuldstændig

af lovforslaget med herre kim christiansen

det her med én fagforening men det står jo ikke nævnt nogen som helst steder

fagforening altså der er indgået en række landsdækkende overenskomster og der er jo en række af de store erhvervsorganisationer dansk erhverv

forsøger at hænge sin hat på at det her ligesom er rettet mod én fagforening det

det her handler meget om at man skal finde en model hvor hvor det

om det som lovforslaget egentlig skal modvirke nemlig social dumping og så skal lige konkurrence på markedet og det kan vi sagtens finde en løsning på og det er vi meget positive

at den overenskomstmæssige lovløshed

mod social dumping på landevejen

det jo betyde at kampen mod social dumping på landevejen totalt går i stå og det vil jeg gerne høre om herre kim christiansen har

at vi netop går ind og lovgiver på det her område vi er så bare ikke helt enige om hvordan man når

hen til målet herre henning hyllested synes man skal favorisere den røde fagbevægelse og der synes dansk folkeparti måske at vi skal holde os lidt neutrale og lade den danske model

er jo taget fra udstationeringsdirektivet for medarbejdere

det er jo noget der bliver anbefalet af dtl

dansk industri og 3f og andre

at det her forslag så kan blive til virkelighed med eventuelle ændringer

ny omgang vil dansk folkeparti

forpligte sig til at arbejde videre med det her forslag så vi kan ende med at vedtage en variation

vi får stoppet det her hul der er kommet med nortra dommen og at vi får lige konkurrencevilkår og

men det når vi ikke umiddelbart med det her forslag

været medforslagsstiller på det her så havde man lyttet til hvad vi sagde under førstebehandlingen sidste gang

er vi fra socialdemokratisk side alvorligt bange for at tiden bare bliver trukket

der ingenting sker det er jo det vi har set indtil nu

ministeren kunne have valgt at ændre det så det var klart til vedtagelse her i efteråret alligevel er der ingenting sket

ikke bekymret over at det kan risikere at drukne ovre

diskutere under udvalgsarbejdet jeg vil ikke

fuldkommen samme ordlyd som var i

den daværende sr regering og som blev behandlet her i salen i maj måned i år problemet med det her genbrug er bare at man ikke rigtig har lyttet til den debat der var i folketingssalen i maj måned

lidt så man havde imødekommet de betænkeligheder der blandt

de blå partier men det har ikke gjort man har sådan set fremsat fuldstændig det samme lovforslag vi er jo enige om at der skal følges op på nortra dommen det er der bred politisk enighed om

vi skal have ordnede forhold men det er vigtigt at det er gennemarbejdet og at det ikke giver nogle bestemte landsdækkende fagforeninger som for eksempel 3f en reel monopolstatus

et brud med den danske model som jeg ikke forstår at især den røde del af folketinget kan leve med men vi er enige

på det her

om det nærmere indhold af de nævnte kollektive overenskomster der er gældende i hele danmark og beklageligvis løfter lovforslaget jo heller ikke sløret sløret for hvilke af arbejdsmarkedets parter der anses for at være repræsentative

et monopol til bestemte fagforeninger oppositionen

med dette lovforslag gået et skridt videre end nortra dommen og man har udnyttet dommen til

mere regulering på hele taxaområdet altså mere regulering end den tilstand

før nortra dommen et eksempel på det

freelancechauffører og lovforslaget vil reelt umuliggøre denne type ansættelse fremover

ansætte chauffører freelance fordi

erhverv med betydelige variationer i mængden af kørsel branchen vil ikke kunne aflønne chauffører året rundt med en fast timeløn som for eksempel

og 3fs overenskomst forudsætter derfor er limousinekørsel et eksempel på noget der bør tages ud af lovforslaget

men på den anden side vil

at få præciseret reglerne i kølvandet på nortra dommen sammenfattende er venstre positive over for lovforslagets

det har ministeren også lige tilkendegivet og derfor vil

regeringen snarest fremsætte et lovforslag med samme effekt uden

så ikke har arbejdet videre med det

så man kunne fremlægge det i regeringens lovprogram og få det vedtaget og komme videre med det her så man kan sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår for folk i chaufførbranchen

og så kørt videre med det med det samme altså det her skal have tid til at blive gennemarbejdet der har været knald på liggehønen for at sige

mange store sager men det gode nye er at vi er enige om at vi skal have arbejdet videre med det her det her lovforslag mener vi der er nogle problemer i og derfor ser jeg meget frem til at ministeren snarest fremsætter et lovforslag

man ikke gør det men okay nu er der så et forslag her

som i maj måned at det er vigtigt at vi sikrer ordentlige løn og arbejdsvilkår og at vi sikrer

det her er et helligt skrift der for enhver pris skal gennemføres sådan ser vi det ikke lad os få løst problemet det er det det handler om

jeg kraftigt tilbagevise

har der været en række store sager der er blevet fejet ind under gulvtæppet af den tidligere regering for eksempel hele oprydningen i takststrukturen og andre meget store sager

jeg må fuldstændig afvise at regeringen ligger

man går ind for det nu fordi man er blevet presset af at vi har genfremsat det her lovforslag

nogle konkrete ændringer man vil tilføje så er

jeg kan ikke se nogen steder i lovforslaget at det

retter sig mod ét fagforbund

sig mod at der skal være landsdækkende overenskomster

hele ideen om kollektive

for de chauffører som kører gods

i modstrid med ånden i den danske model og det er et af hovedproblemerne i det her der er andre ting der er problematiske i det men jeg jeg ser frem til at der nu bliver fremsat et lovforslag hvor vi tager højde for de her ting og jeg fornemmer da også at der er meget bred enighed om at vi skal videre og have det her sparket i mål og det får vi

hvis retstilstanden er den som højesteret har sagt den er

besluttet at sådan er retstilstanden så er det op til os som lovgivere

jeg kalder dem lokumsoverenskomster

egne chauffører det være sig to eller ti chauffører en mørk nat hen over køkkenbordet og flikker noget sammen som ligger langt under de landsdækkende overenskomster som findes på området jeg har allerede ved behandlingen af det sidste lovforslag henvist til at

som er landsdækkende men som jo også er indgået af de

men på den anden side dansk erhverv ta overenskomsten

limousinekørsel og ost kørsel er fuldkommen ens i de pågældende

og deres dækningsområder er jo

hele landet med undtagelse af storkøbenhavn og atd overenskomsten

dele af københavn og horsens for eksempel så der er

pludselig ændrer på retstilstanden og gør en hvilken som helst fuldstændig tilfældig overenskomst gyldig

de såkaldt repræsentative overenskomster og landsdækkende overenskomster så er vi nødt til at reagere for ellers

området for løn og arbejdsforhold til lovløse tilstande

det her er rigtig godt jeg ser selvfølgelig frem til det udvalgsarbejde og ser frem til hvad der måtte komme af ændringsforslag for jeg kan forstå at

være ét fagforbund

sig mod ét fagforbund men det er jo klart at et fagforbund som 3f er dem

jo vant til modparten

i i mit hoved ministeren var i sin ministertale inde på det her

lige nøjagtig det her område området for godstransport området for persontransport i bus eller taxa er jo gennemreguleret

at vi vil sikre os

og så kører de til under overenskomstens bestemmelser så her er jo altså rent faktisk et

der ligesom regulerer

færdselssikkerheden det er meget fornuftigt det har dansk folkeparti altid været voldsomt optaget af

vakler lidt i geleddet men det ligger meget godt i forlængelse af at man jo har forringet indsatsen i finansloven for

og at jeg kan konstatere at indsatsen mod ulovlig

med med ti million kroner fra fem og tyve til femten million kroner jeg håber ikke at

dansk folkepartis håndtering af den her sag

i stedet for at slå til og stemme for kampen mod social dumping som vi gør med det her forslag

er i gang med at finde en eller anden lunken og fesen bagdør de kan snige sig ud af lyder det ikke lidt som om det er det der er under opsejling vi håber det ikke

ulovlig

tilstandene vilde og lovløse

det kan vi ikke være med til det skal der rettes op på jeg noterer mig selvfølgelig at herre kim christiansen er positiv i sit første indlæg

nogle forbehold det kan jeg også godt høre mellem linjerne men det vil udvalgsarbejdet

vi har fastholdt at fremsætte det her lovforslag for

som bekendt ikke noget lovforslag på det her område

meget afhænger af udvalgsarbejdet og meget afhænger af

da den tidligere regering sad der

cirkus lagde herre henning hyllested og enhedslisten faktisk stemmer til at tilbagerulle den ordning så vi dermed endte ude i det her vilde vesten hvor man kunne køre rundt med hundrede

imod dansk folkeparti jeg forsøger bare at holde fast i dansk folkeparti her

selvfølgelig vældig interesseret i at det skal

kim christiansen som jo har

men så kommer højesteretsdommen og ændrer fuldstændig på retstilstanden og det

meget alvorlig afsmittende virkning på godskørselsloven og buskørselsloven ikke bare taxiområdet

at indgå overenskomst på transport og logistikområdet

ministeren har været inde på

ud til at være tilfældet her og vi kan derfor ikke støtte lovforslaget vi anser det for meget sandsynligt at 3f med lovforslagets ordlyd de facto vil få monopolstatus

mener også at det er problematisk i forhold til juraen på området som flere har været inde på

urimelig måde kan influere på medlemmernes valg af faglig organisation

en overenskomst

og dansk erhverv i det her tilfælde og arbejdsgiverne på atax området da bestemt også har syntes at det

er indgået med 3f og jeg tror bestemt ikke man man kan beskylde 3f for at have anvendt revolvermetoder

indgået som fuldstændig frivillige aftaler hvorfor så have så meget imod

at sikre fleksibilitet på arbejdsmarkedet og i den grad at sikre ordentlige arbejdsvilkår til gengæld er vi

ikke særlig optaget af om forslaget er fremsat af den ene eller den anden jeg er ret sikker på at vi i udvalget kan nærme os hinanden om det bliver i med det her lovforslag eller om der allerede er igangsat en proces

i ministeriet som ender ud

ved vi ikke endnu men jeg er sikker på at vi

få skabt et lovforslag som både sikrer de ordentlige arbejdsvilkår og sikrer den fleksibilitet

løst udfordringerne med det her lovforslag og vi skal vente på ministeren som jo ikke har taget et initiativ endnu og at vi så risikerer at tiden bare går

og hvis det er vi ender i den situation vil alternativet så være med til at holde ministeren til ilden så vi

over derfor er vi selvfølgelig optaget af at det her problem skal løses og det skal løses hurtigst muligt muligvis er den hurtigste løsning at vi finder nogle fornuftige ændringsforslag

hvis der som jeg næsten forstod på ministeren allerede pågår

et arbejde med at lave et lovforslag

i udvalget eller ved et et samråd

spørge sig selv om hvor sikringen af lønmodtagerne

lave en lovændring sådan at vi kunne sikre at det det her erhverv og

ordentlige vilkår det lovforslag lavede

fremsatte det men det nåede ikke at blive vedtaget

den nye regering ikke rigtig har sat noget på lovprogrammet og derfor har

genfremsat det lovforslag sr regeringen havde

jeg er rigtig positivt og det er jo så

en konsekvens af at vi har genfremsat det her lovforslag

men jeg forventer at de også er modstandere af lovforslaget og derfor er der

transportministerens ønske om at komme i dialog i udvalget eller hvor det kan være

var villige til at lytte til det venstre og andre har på hjerte og det er

finde en løsning og finde et flertal for at undgå de her meget små overenskomstaftaler som man jo kan overveje om

enhedslistens ordfører men

og effektive model vi i danmark har for at organisere arbejdsforholdene men vi udfordres på trygheden i de her år og nu senest oven i købet af højesteret

man kan kaste grus på det kan være at

mangler overenskomster det kan være at lønarbejderne eller arbejdsgiverne ikke lader sig organisere i de organisationer der faktisk bærer overenskomsterne eller det kan være at man finder mere eller mindre obskure og små aftaler og derefter stempler dem som egentlige overenskomster

det er et stærkt fundament at organisationerne på arbejdsmarkedet indgår solide aftaler

forudsætter det både

det civiliserede det regulerede arbejdsmarked

alle taler jo åh så sukkersødt om den danske

især

de fleste jo vældig imponerede over at det her fleksible

folk taler så pænt om den danske model

er det som om man man nogle gange beundrer et hus men nøjes med at beundre taget og siger en masse pæne ting om hvor fantastisk smukt taget er bygget og især kvistene kan ofte være vældig flot udført af tømrersvendene

i øvrigt gerne nøjes med at købe kvisten eller købe taget uden at ville eje resten af huset eller grunden det står på det giver jo ingen mening man kan ikke tale sukkersødt om ordnede forhold og samtidig give plads til free riders

kun giver mening

i virkeligheden repræsenterer branchen

mener man det alvorligt med lovprisningen af den danske model mener man det alvorligt med kampen mod social dumping ja så fanger bordet en dag som i dag hvor vi i praksis vil hjælpe

at vi får ordnede forhold i transportbranchen man kan ikke bare sådan shoppe rundt og måske bag en dør under en stak papirer finde en sølle aftale

for en legitim overenskomst

vil man seriøst styrke den danske model og vil man holde hånden under det arbejdsmarked som på en og samme tid giver

så er det her lovforslag en sten i det fundament som bærer det velordnede

ikke få tilladelse til at drive den her type virksomhed hvis man ikke skriver under på at ville følge en overenskomst

afviger vi fra den normale danske model og i praksis lovgivet om løn og arbejdsforhold hvilket vi ellers altid siger ikke er praksis nu ønsker man så at lovgive mere ved at indsnævre hvilke forbund

der må tegnes overenskomst med det kan vi ikke støtte fra konservativ side

og ikke af monopollignende forhold det strider imod de principper vi normalt

er ordføreren opmærksom på at der er vægtige interesseorganisationer også på arbejdsgiverside som jo normalt

i busser eller taxa er jo reguleret og det har man jo

hensyn til færdselssikkerheden fordi man naturligvis

hvad enten de kører lastbiler busser eller taxaer

er også derfor at vi rent lovgivningsmæssigt har køre hvile tids

har monopoler men det er jo den danske model og dansk metal indgår jo overenskomster med dansk industri og hvem det ellers måtte være akkurat ligesom det finder sted på taxaområdet på godskørselsområdet

organiserer metalarbejdere og også nogle der er uorganiseret men det store billede er jo at dansk metal

der dominerer og indgår aftaler med hinanden og på den måde sikrer

der står at dansk arbejdsgiverforening dansk industri arbejdsgiverforeningen for transport og logistik og dansk erhverv finder det principielt i strid med den danske arbejdsmarkedsmodel at der ved lov fastsættes bestemmelser om

på dette grundlag ikke har bemærkninger til at man via en lovændring justerer lovens tekst således at denne harmonerer med den praksis der var gældende indtil den fjerde januar to tusind og femten det vil sige indtil nortra dommen

er kernen de arbejdsgiverorganisationer som

refererer til støtter den tilbagerulning

gældende praksis men problemet med det her lovforslag er jo at man går et skridt videre og laver yderligere regulering derfor

har ordføreren forstået et lille hjørne af den danske model ordføreren har måske kun forstået det hjørne der handler om at arbejdsmarkedets bygger på aftaler indgået blandt parterne men modellen bygger jo lige så meget på at man har et samspil mellem arbejdsmarkedets parter og det politiske system og at vi flere gange i det

system understøtter det ordnede og det regulerede arbejdsmarked

på en række områder arbejdsmiljø pension ferielovgivning på en række områder har man netop et samspil så hvordan ender

at de har legitimitet uden stærke organisationer der kan indgå legitime aftaler

mening at tale om en dansk model så derfor vil der

de toneangivende dem der repræsenterer branchen

dem som er rene papiraftaler og som jo i den forstand ikke

for legitimitet derfor bliver man jo nødt til nu når vi her har at gøre med et område vi ønsker at regulere at tage udgangspunkt i legitime overenskomster

debat som jo kendetegner transportområdet det er en fornøjelse

de forskellige emner der er og får en kvalificeret debat så mange tak for

det er også blevet konstateret at det er lidt særegent jeg tror endda

fremsætter lovforslag det er fuldstændig rigtigt det der er det sædvanlige

sørge for de juridiske specifikationer og så videre

den tidligere regering havde faktisk knoklet

det her lovarbejde

den gode retstilstand

få styr på tingene igen ønsket om

sikre den retstilstand man kendte

eneste dag der går hvor der ikke er styr på det her risikerer vi altså

simpelt hen kan laves en til lejligheden opfundet køkkenbordsoverenskomst som betyder at man alene kan blive provisionslønnet eller noget andet

risikerer vi at der sker en langsom men sikker underminering af de løn og arbejdsvilkår

kunne vi ikke fra oppositionens side leve med at regeringen bare lod dage og uger og måneder gå hvor intet skete på det her område

har det den konsekvens

er sagen her er at vi går ind

dækkende overenskomst at der skal være en repræsentativ overenskomst fordi det er det der sikrer at vi har ordentlige løn og arbejdsvilkår

en statsvedtaget fagforeningspolitik nej så handler det om noget helt essentielt som jeg tror alle herinde i lokalet kan være enige om nemlig sikkerhed

at vi ikke har chauffører der sidder og falder i søvn bag rattet eller noget andet

handler det om sikkerhed og der skal man bare være

sætter man sikkerheden på prøve så risikerer man at

konsekvenser når der sidder en chauffør som alene er provisionslønnet og som tager den ene time efter den anden og arbejder solen sort

falder sammen over rattet og kører ind i en anden bil til stor ulykke for os alle sammen

husk lige på det når det er sådan at rigtig mange af de interesseorganisationer der er på de her områder har sagt som også venstres udmærkede

det er en god idé at vende tilbage til

interesseret i at man fremadrettet kan rekruttere unge mennesker der har lyst til at være chauffør det er faktisk lidt en udfordring at få unge mennesker der har lyst til det

det vigtigt med ordentlige løn og arbejdsvilkår det ved man i branchen

siger man lad os få det her på plads lad os få et forslag

alvorligt og prøve at arbejde videre

har givet et bud som er i forlængelse af det lovforslag som var

sjette maj hvor der var bred opbakning så var der nogle spørgsmål og der var nogle forslag og så videre men det er da helt helt oplagt at vi i forbindelse med udvalgsarbejdet får det

venstre eller dansk folkeparti eller hvem det nu er som ikke kan støtte forslaget som det ligger her

så vi kan få lavet det her færdigt det vi kan frygte

side og fra forslagsstillernes side er jo at hvis man nu bare stemmer det her forslag ned

uger måneder måske endda år hvor regeringen ikke får taget sig sammen til at levere noget på det her fordi de dybest set er ideologiske modstandere af det

fordi sikkerheden er på spil så der skal handles nu

vil meget meget opfordre til at man går konstruktivt ind i arbejdet

som forslagsstillere vi ved da godt at når der

der godt være opstået nogle ting som skal rettes til

godt være nogle ting der skal kigges på og der er vi da ydmyge nok til at overlade det

skriftkloge mennesker i ministerierne så det er altså sådan at hvis det er det der er ønske om så er vi parate til tage det her lovforslag

så vi kan sikre at vi simpelt hen får

forslag som passer med de ønsker der måtte være vi er interesseret i

og vi er interesseret i at finde løsninger husk nu på kære kollegaer at

gå hvor der ingenting sker risikerer vi at sætte sikkerheden over styr

samarbejde vi plejer at have i transportudvalget så kom med og lad os få det her vedtaget med de ændringer der skal til tak for

resultat på det her område hvorfor genfremsætter man så præcis det samme

var nogle partier der havde problemer med en række ting i det her lovforslag og det har vi haft i debatten men hvorfor bruger man et hundrede procent genbrug

det var så vigtigt hvorfor har socialdemokraterne så ikke inviteret til forhandlinger om det

handler om sikkerhed og så tænkte vi at når først lovforslaget ligger der

lave den her juridiske undervognsbehandling som der skal til for at få det til at passe så alle kan blive enige

er meget ydmyge vi er parat til

til udvalgsarbejde og der kan venstre jo komme med sine forslag og så kan vi få lavet lovforslaget som det skal være så vi kan få løst det her i stedet for

repræsentative arbejdsmarkedsparter

med at for eksempel danske busvognmænd og dansk industri har siddet

oplagt at få med ind i udvalgslokalet og så se om

mener at regeringen skal ophæve arealreservationerne og definitivt opgive planerne om en ring fem motorvej deres begrundelse for ophævelsen skal findes i de

samt i de potentielle miljømæssige skadevirkninger en eventuel kommende ring fem kan medføre jeg kan godt forstå hensigten med forslaget det er jo ikke nogen hemmelighed at en ring fem vejforbindelse kan indebære betydelige udfordringer herunder også miljømæssige det er der ingen grund til at

at man som borger med ejendom i korridoren eller som kommune med ønske om eksempelvis erhvervsudvikling i de reserverede arealer til tider kan være godt træt af korridoren når det er sagt

eksisterer arealreservationerne jo af en årsag transportkorridoren er efterhånden en gammel kending korridorens placering har nemlig været kendt i godt fyrre

ledningsanlæg frem i en storbyregion med omfattende bymæssig bebyggelse og byudviklingsinteresser og udfordringerne

blive enige om er jo ikke blevet mindre siden nitten halvfjerdserne så med transportkorridoren har

fastholdt muligheden for at etablere en ny ringforbindelse hvilket sandsynligvis ville være umuligt uden i to tusind og ti nedsatte den daværende miljøminister karen ellemann et udvalg der skulle give transportkorridorerne et eftersyn og i den forbindelse blev der

udgifterne til ekspropriation såfremt man ophævede transportkorridorerne og alligevel senere besluttede at anlægge en vejforbindelse i transportkorridorerne

meromkostninger til en ekspropriation skønnedes i udvalgets rapport at være i omegnen af tyve milliard kroner det er et beløb der i praksis ville umuliggøre etableringen af en ring fem

og det må forventes at trafikken på de overordnede ringforbindelser vil fortsætte med at stige

det mindsker mobiliteten og hindrer vækst i samfundet mulighederne for at udvide kapaciteten i de eksisterende ringforbindelser er meget begrænsede nødsporene på motorringvej tre vil kunne inddrages og anvendes som kørespor og ring fire vil kunne udvides til fire spor mellem ballerup og hillerødmotorvejen og der vil kunne gennemføres visse kapacitetsudvidelser på rute sjette kapaciteten i ringforbindelserne har jo altså afgørende betydning for trafikudviklingen og

ikke har kapacitet til at håndtere den øgede trafik fremover vil det have konsekvenser

det giver kort sagt ikke mening at udbygge fredrikssundmotorvejen helsingørmotorvejen og hillerødmotorvejen sådan som jeg ved der er ønske om fra mange sider hvis de tværgående forbindelser ikke kan håndtere den øgede trafik meget tyder jo på at vi er på vej ud af krisen trafikken er steget de senere år og vejtrafikken koncentreres i stigende grad på statens store veje det

i de sidste ti år viser at trafikken på motorvejene er steget med syv og tredive pct mens den samlede trafik kun er vokset med ti procent så fortsat vækst i samfundet vil alt andet lige betyde at trafikken fortsætter med at stige og at vejnettet i hovedstadsområdet sættes yderligere under pres

jo vigtigt at vi udvikler os

også gerne være med til at skabe de bedst mulige vilkår for vores erhvervsliv jeg ved også at der er flere kommuner der har ønske om nye erhvervsområder i korridoren men faktum er jo at trængslen allerede er stor i hovedstadsområdet og på sigt hjælper vi derfor ikke erhvervslivet ved at sætte dem i en fremtidig trafikal håbløs situation med endnu mere trængsel og lang transporttid

reservationer hvor der åbenlyst aldrig vil blive anlagt infrastruktur

derfor nødt til at se på mulighederne herunder om der er trafikale alternativer og om der kan foretages indskrænkninger på hele eller dele af kritiske delstrækninger som i jo godt ved har vi begrænsede midler til nye infrastrukturprojekter lige nu man skal dog være

droppe arealreservationer bare fordi der ikke på kort eller mellemlang sigt er udsigt til en ring fem navnlig når det trafikale behov så klart er til stede mit budskab er derfor

derfor gerne have en saglig drøftelse af hvilke muligheder der er for udvikling af vejinfrastrukturen i hovedstadsområdet med og uden arealreservationerne i transportkorridoren forud for en endelig stillingtagen så selv om regeringen dermed ikke kan støtte beslutningsforslaget som det ligger lige nu kan vi støtte op om at vi får undersøgt de trafikale alternativer for udviklingen af vejinfrastrukturen i hovedstadsområdet så vi på den baggrund kan træffe beslutning om at droppe indskrænke eller helt flytte de nuværende reservationer så jeg håber også at

en imødekommenhed i den tale jeg holder men samtidig selvfølgelig også den reservation som består i at jeg synes det er en god idé at man har fast grund under fødderne inden man begynder

nogle valg som kan have fantastisk stor betydning

derfor beder jeg bare om at det måske kunne være en løsning vi kunne finde ud af sammen jeg vil gerne lægge både ministerium og lokaler til

mig hvor vi alle sammen kan være og så kunne vi prøve at finde ud af en måde at gøre det på jeg forstår som sagt godt at man kan have bekymringer jeg forstår også godt hensigten jeg synes bare det er vigtigt at vi prøver at finde en løsning på noget der rækker så langt ud og som vi måske kunne blive enige om alle sammen

jeg synes i hvert fald at forsøget skal gøres så må vi jo bagefter konstatere det

hvad deres fremtid ville være tiden er

fra et motorvejsprojekt tværs ned over nordsjælland til køge og

unesco verdensarv det er det vi taler om her så selv om jeg er fuldstændig enig med ministeren i

mener jeg ikke at det på nogen måde bør stå til hinder for at vi nu i folketinget lever op til det ansvar og ophæver arealreservationerne og sætter de her mennesker fri og natur selvfølgelig skal beskyttes og vedtager det her beslutningsforslag og så deltager vi

i øvrigt løser trængselsproblemerne jeg vil i al fredsommelighed gøre opmærksom på at finansministeren er valgt i nordsjælland

sagt at det ikke kan blive en løsning jeg siger bare at

er nogen der ikke står ved det de har sagt det gør man da i den grad jeg er helt bevidst om at

været undersøgt så mange gange nu er det så i dag det bliver bragt frem og det

få kystbanen til at fungere bedre og udbygge

presset fra vores veje

vi respekterer den private ejendomsret og går egentlig temmelig meget op i borgernes ret til egen ejendom

indskrænkninger i forhold til borgerens mulighed for at forvalte

han egentlig principielt mener man kan opretholde sådan en arealreservation her som i den grad indskrænker

men derfor er det jo et godt spørgsmål som ordføreren har der og det er også derfor jeg rækker hånden ud til at vi må prøve at lave noget sammen

jeg synes bestemt ikke det er klogt at reservationer skal ligge i så mange år

jeg syntes der var nogle pointer i det som jeg sagtens kunne sætte mig

i og derfor synes jeg også det er vigtigt at vi prøver at få det her undersøgt og derfor tror jeg stadig væk at vi og særlig med ordførerens tilgang

det kan finde et kompromis i at prøve at lave noget

i hvert fald kan kortlægge

om en årrække og jeg tror det bliver inden for ministerens levetid

væk meget ung og har et langt liv foran sig at man får brug for

skulle udbygge trafikalt vil man så ikke risikere at ramme nogle mennesker som ikke har haft to og fyrre år til at vænne sig til en

man ikke at gøre skaden endnu værre ved så at ramme nogle mennesker der intet anede om at der pludselig skulle ligge en vej eller en jernbane eller noget dér

købe noget og så efterfølgende oplever at her skal

så derfor er der også på den ene side og på den anden side så på den ene side er det fuldstændig rigtigt

større reservationer end vi har behov for

er ret begrænset hvor der er mulighed for at lægge de her linjeføringer hvis man ophæver den nuværende

findes der ikke i forvejen en hel række analyser af den her ring fem og fem en halv og seks

efterhånden har udviklet sig til det kan da ikke passe at der efter fyrre års reservationer ikke er foretaget en kvalificeret analyse af hvad det her vil betyde hvordan det skal se ud og så videre

for fyrre år siden kunne se hvilken stigning vi ville have i trafikken når vi sagde to tusind og femten det fortæller os jo med al tydelighed at hvis vi tror at man bare sådan kan forudsige at det nok er sådan det kommer til at gå

ind i det her og når jeg lægger op til at vi skal langt bedre ind i det

ikke på bar bund med hensyn til analyser af området derfor synes jeg måske nok det var på tide så at træffe beslutningen og selvfølgelig enhedslisten

trafikudviklingen så tror jeg at de ønsker beslutninger som den vi her står

høre ministeren og dermed også regeringen med

der ikke være flere biler på de her spor og der er altså ikke langt ind til stuevinduerne skulle jeg

derfor kunne jeg godt tænke mig at høre med hvilken alvor regeringen ser på behovet for at få etableret tværgående trafikløsninger i den her berømte fingerplan som er grundstrukturen i

for så bliver det altså virkelig svært

at de fleste kan regne ud at med de penge vi har til rådighed til at lave infrastrukturprojekter

så jeg tror at det svar jeg bedst kan give er at det netop

ligger til grund for at det er den måde

arealer når vi tænker på at vi i fremtiden og der kommer vi altså til at skulle gå længere end ring tre og ring fjerde de kan

man ønsker udbygning af

ikke mindst i hovedstadsområdet og der er ikke noget der tyder på at den udvikling vil vende det vil sige at

er der behov for at vi får etableret en ny trafikløsning for hovedstaden og den skal også etablere en ring fem set med socialdemokraternes øjne

en stor beslutning vi synes at den som sagt er vigtig og derfor synes vi også at det er vigtigt at vi får undersøgt

socialdemokraterne op om mulighederne for at se på hvordan transportkorridoren som der er

arealreservationer til kan udvikles

vi vil også gerne være med til at undersøge kan man sige den infrastruktur omkring den som ministeren også lægger op til

så er der også rigtig meget transport der skal afvikles hver dag det er familier der skal

til og fra arbejde det er erhvervslivet

til og fra arbejdspladserne

vi bor rigtig mange mennesker sammen og de fleste steder rigtig mange mennesker oven på hinanden

ikke vil have at det hele skal sande til inde omkring københavn er man nødt til at drøfte hvordan man kan få en hel del af den uden om københavn og det er dér hvor det her spørgsmål er centralt det skal undersøges godt og grundigt men der skal heller ikke herske nogen tvivl om at hvis udviklingen fortsætter som den har kørt de sidste

så går det kun en vej og det er endnu mere

og det er endnu større gener for de mange mennesker som bor i og omkring vores hovedstad

støtte beslutningsforslaget men vi er selvfølgelig helt opmærksomme på at det er en stor og alvorlig beslutning

det man siger under en valgkamp og det man så også siger bagefter jeg vil så lige sige at jeg synes at det er en besynderlig tilgang til fremtidens trafikale udfordringer at man finder det hensigtsmæssigt at smække asfalt ud tværs gennem en masse naturområder at man mener at de trafikale udfordringer skal løses ved at der skal køre endnu flere biler på vejene nogle gange er det som om visse ordførere hos socialdemokraterne ikke er bekendt med at vi også står over for klimaforandringer at der også er andre ting der skal løses at vi er

unescos verdensarv eller natura to tusind områder

med de mange mange milliarder som det vil koste at lave den her motorvej mener ordføreren så er en hensigtsmæssig måde at bruge pengene hvis vi skal løse trængselsudfordringerne for nordsjælland

bliver diskuteret løbende og stambussystemer og

omegnen for første gang vel i fem og tyve år at få den første forhåbentlig den største infrastrukturinvestering med en letbane som jo også er et nyt godt projekt så der er mange elementer som som skal indgå i men jeg tror bare at det at afskrive på forhånd som jeg fornemmer enhedslisten

alle de her komponenter som noget der skal være med til at løse de problemer som jeg

flyde bedre og nemmere og det bliver

tværgående trafik og der er en ring fem det som der jo også politisk har været

men det er jo arealreservationer som har været

det er socialdemokraterne enige i hillerødmotorvejen helsingørmotorvejen

samtidig kombinerer det med en styrkelse af den tværgående trafik

om noget mere end til så ender man bare med at forstørre de problemer som

vil forsøge at forhindre og det er det rigtig forstår

nye arealreservationer det skaber

tyve milliard kroner inklusive

arealreservationer det synes jeg apropos

der mig bekendt er meget glade for motorveje det var de da i hvert fald da de havde en konservativ transportminister

det er jo egentlig et ret sjovt forslag men når

er færdige med den del af det

linje med ministeren når ministeren siger at hvis vi skal ud og fjerne noget bevare noget udskyde noget skal vi gøre det på et reelt oplyst grundlag og derfor bakker vi helt op

og så nedsætte et udvalg der kan analysere det her område nærmere det synes vi vil være en rigtig god ting at gøre vi er fuldstændig bevidste om selvfølgelig er borgere der føler sig i klemme men jeg synes også

samtidig snakker man om den smukke natur men den smukke natur er der jo fordi arealerne

uberørt hen havde de nu ikke været reserveret

industri der for det vil industrien jo gerne så jeg synes det er sådan lidt

mærkelig diskussion

i det der optager mig som transportordfører er at vi i hele landet også i nordsjælland har mulighed for at udvikle vores infrastruktur på en måde der kan løse de trængselsproblemer vi løbende vil blive konfronteret med

optager mig men det er klart at arealer i nordsjælland

skal vi heller ikke have reserveret det er jeg meget

sorte tusch og så så sige at nu sletter

alle reservationerne er vi ikke klar til

positiv tilgang til at kigge på det analysearbejde der forhåbentlig

dansk folkeparti og diskutere præcis det her spørgsmål fordi der er så mange vælgere

var noget dansk folkeparti kunne støtte så det undrer mig simpelt hen meget at man ikke står ved de løfter man gav under valgkampen men det må vi jo så bare tage med ind i næste valgkamp

klassisk dilemma vi har nogle kan man sige samfundsmæssige udfordringer vi gerne vil løse

som er fastlåst i en situation

anden måde krænker min retsbevidsthed i hvert fald hvis

har jeg meddelt i min ordførertale men jeg vil bare ikke støtte et

der med et pennestrøg fjerner samtlige arealreservationer i ring fem korridoren

nogle infrastrukturproblemer og det vil jeg bare gerne have vi får gennemanalyseret så er der garanteret steder hvor vi er meget meget positive

vil

hvis vi kan blive enige om at nu lader vi ministeren igangsætte et

på en ordentlig måde i stedet for at man fremsætter et eller andet

fru pia adelsteen har lovet at arbejde for det her hun lovede at tage det op med den tidligere miljøminister fru kirsten brosbøl men som hun skrev der sker nok ikke noget før efter et valg i forhold til at få fjernet det her

når valget har været der det har det nu så hører vi ordføreren for dansk folkeparti stå og more sig over det her

og en mærkelig alliance som om man aldrig nogen sinde havde overvejet det her herre kim christiansen har selv lovet borgerne i nordsjælland at tage den her sag op med transportministeren ordføreren der står på talerstolen lige nu har lovet borgerne i nordsjælland at arbejde aktivt for den her sag

et eksempel på hykleri og vælgerbedrag der efterhånden

som er valgt i nordsjælland og som er vores nuværende miljøordfører

jeg helt sikker på at hun også vil have en positiv tilgang til det

udbygning af nogle andre strækninger det er bare det der er min pointe hvis vi vil noget med

vi vil noget med andre vejprojekter

så kan vi jo altså på et tidspunkt komme til at krydse ring fem traceet og så ville det da være ærgerligt hvis vi havde fjernet alle reservationerne det er bare det analysearbejde jeg gerne vil

arealerne skal frigives

mener at store dele af de her reservationer

aktuelle mere og derfor vil vi gerne kigge på det

vej fordi det hele sander til derfor synes jeg det er fint at vi får det analysearbejde nu

bruge eller hvad vi kan risikere

i de nærmeste år og forhåbentlig ikke

jeg vil være med til at ophæve de reservationer hvor vi med sikkerhed kan sige

kan vi lade det ligge til uberørt natur eller vi kan bruge det til andre formål for her kommer

at ring fem er død så skal man også efter valget leve op til det for ellers er det jo er vælgerbedrag som man bygger videre på jeg kan sagtens se at vi kunne have en proces hvor

men samtidig har nogle ganske få steder hvor man så har arealreservationer på tværs til kommende letbaner og så videre

mine kollegaer har været ude at sige i valgkampen og jeg jeg tror ikke jeg har sagt noget her på talerstolen i dag der strider imod det faktum

motorvej ned igennem sjælland i det bælte der strækker sig fra kokkedal til

miljømæssige skadepåvirkninger ved en eventuel etablering af en ring fem og

for borgere og andre

den vækst som bliver hæmmet jeg hilser det velkommen at vi med denne debat får fokus på arealreservationerne i ring fem men venstre kan ikke støtte

som det ligger venstre har noteret sig de begrænsninger

kommuner og erhvervslivet oplever som følge af arealreservationerne imidlertid må vi erkende at der allerede i dag er trængselsproblemer på statsvejene omkring hovedstadsområdet og det må forventes at trafikken på de overordnede ringforbindelser vil fortsætte med at stige de kommende år senest har transportministeriets strategiske analyse for to tusind og tretten vist at det fortsat i stigende grad er nødvendigt at rette fokus på forholdene i den tværgående trafik i hovedstadsområdet på tværs af de fem fingre i fingerplanen for at få lavet mere kapacitet på tværs i ringforbindelserne med transportkorridoren opretholdes

pres bliver ikke mindre om ti til femten år det tør jeg godt spå

sådan med transportpolitik at er langsigtet i sin karakter det er langsigtede projekter vi taler om og det er derfor det er så vigtigt at man fortsætter med at genvælge os transportpolitikere

hvis man ophæver disse arealreservationer og der senere kommer et ønske om at anlægge en vejforbindelse i korridoren

det betyde enorme meromkostninger

så skal man ud at ekspropriere massivt

der måske er blevet bygget meget dyre faciliteter og bygninger som så skal jævnes med jorden det skal man altså have med i sine vurderinger af det her

vriste os fri af finanskrisen og går ind i en periode med økonomisk vækst og fornyet optimisme

at trafikken fortsætter med at stige og at vejnettet i hovedstadsområdet sættes under yderligere pres og der

dagsorden her det er sådan at

et motorvejsmoratorium her i folketinget så så det er nok en helt speciel dagsorden men der er jo også andre muligheder i den her korridor skinnebåren trafik er også en mulighed en højklasset jernbane på meget lang sigt det er vigtigt

forudsætning for vækst og udvikling i hele danmark herunder også i hovedstadsområdet og nordsjælland det handler om at sikre den fornødne transportkapacitet så borgerne og erhvervslivet ikke spilder tid og penge i lange bilkøer her skal vi tænke langsigtet vi skal tænke helhedsorienteret og selv om økonomien lige pt desværre har afstedkommet en ærgerlig anlægspause kommer vi i gang igen

pålagde området den her reservation

det her behov for en kapacitet på tværs af fingrene

under udvalgsbehandlingen vi håber at vi på tværs af partierne kan blive enige om at lande sagen med en beretning hvor vi opfordrer regeringen til at iværksætte en snarlig opklaring af det konkrete arealbehov i ring fem korridoren ud fra de fremtidige trafikale udfordringer derved får vi et godt og sikkert grundlag for helt eller delvis at ophæve de gældende arealreservationer vi skal naturligvis ikke genere borgere og erhvervsliv med arealreservationer der viser sig unødvendige sammenfattende vil jeg derfor konkludere at vi strækker en hånd frem mod

byggerier på privat grund og dermed krænke grundloven og hele den private ejendomsret jeg må sige

nogle gange er svært at se proportionerne i venstres politik for hvis der er noget

må opfattes af den enkelte borger som et overgreb så er det da hvis staten uden grund over fyrre år pålægger en arealreservation der de facto stavnsbinder folk

menneskes frihed og retssikkerhed

store violinspilleri når venstre nu står og vil forsvare

er det bare at venstres holdning er at inden vi nu ophæver den arealreservation det kan der være gode grunde til

vi da nødt til at være på sikker grund og kunne sige med sikkerhed at der

brug for at vi bygger noget her ellers synes jeg ikke at det er på et ansvarligt grundlag det tror jeg også at herre martin lidegaard ved for jeg har haft fornøjelsen af at være trafikordførerkollega

det hele kan for jeg tror at der på et eller andet tidspunkt bliver brug for noget kapacitet på tværs af fingrene i den her berømte fingerplan

bruger klimadebatten som argument for det men vi skal bare huske på at om tyve

det nok ikke fordi de grundlæggende er imod motorveje men fordi de påpeger at den her linjeføring slet ikke er tidssvarende den er lagt

år siden gav mening fordi det var det billigste det giver ikke mening længere de har skrevet til skiftende miljøministre og indtrængende opfordret til at man opgav

har udtalt at han helhjertet støtter den her opfordring

sige at han helhjertet støtter en nedlæggelse af ring femte kan ordføreren forstå at folk bliver forvirrede når landets finansminister i valgkampen kommer med den slags udtalelser og

i dag står på talerstolen og siger at det da i hvert fald

af arealer til infrastruktur

det sandsynligvis vise sig at en hel del af det her

reservationer som aldrig nogen sinde skal bruges det er jo tåbeligt så jeg synes det er alle tiders at vi nu får fokus på det her og at vi en gang for alle får afdækket behovet og så kan vi træffe en beslutning om det

år det håber jeg men i hvert fald i

etableret som nævnt i regeringsgrundlaget så ring fem står ikke på vores ønskeliste lige pt men jeg udelukker ikke at vi på lang sigt har brug for at etablere noget mere kapacitet på tværs af fingrene for at vores hovedstad og omegn ikke sander til i trafik og derfor er det godt at vi nu får den her undersøgelse så vi får klarhed over det

kan træffe en beslutning om de her reservationer og

undersøgelse om ring fem korridoren den undersøgelse

som sagt den vi har nu den undersøgelse konkluderer at man ikke kan udelukke til evig tid at der bliver brug for en kapacitet så jeg foreslår at man

heller ikke lykken for folk og det er faktisk et større indgreb i den private ejendomsret end en situation hvor der er en reservation som man udmærket godt kender til inden man køber sin ejendom og som er tinglyst på ejendommen men

mennesker i et område i så lang tid skal leve med den usikkerhed det giver så hvis statsmagten ikke kan bestemme sig på fyrre år og heller ikke de næste ti år og

som helst sandsynlighed vil kunne komme til en afklaring så mener vi at

ejendomsret er højere det er altså noget der står ret højt på vores liste så vel vidende at vi er i et farvand hvor man kan argumentere fra

vægtskålen som sagt faldet ud til fordel for borgerne i det her tilfælde det kan ikke være sådan at man til evig tid kan stavnsbinde så mange mennesker

har dog kraftigt begrænset udviklingsmulighederne i området i mere end fyrre år

og der er ikke længere en direkte plan

en stor ringmotorvej i transportkorridoren

også problematiske da der ikke er blevet taget hensyn til den beskyttede natur

og desuden er bredden på korridoren selv hvis man ville

større infrastruktur i den uforholdsmæssigt stor og har derfor begrænset byudviklingen i mange tilstødende byområder vi ønsker naturligvis at støtte beskyttelsen af de naturområder der ligger i transportkorridorerne som jo faktisk imod hensigten har fungeret som naturbeskyttende i mange år og vi mener at man skal undersøge grundigt hvilke konsekvenser ophævelsen kan have

så vi at man udvidede nogle af de beskyttede områder som allerede ligger i transportkorridorerne hvis noget taler for det vi skal også have fokus på at transportkorridorer

om motorveje men også om langsigtede muligheder for at udvikle kollektiv trafik så en fuldstændig fjernelse af transportkorridorerne uden at opstille alternativer for den videre udvikling af den trafikale infrastruktur

nordsjælland ser vi som en kortsigtet løsning vi har fokus på

de naturområder der ligger i transportkorridorerne og de fremtidige muligheder for infrastruktur

mener vi også at transportkorridoren for ring fem er et levn fra en anden tid der nu i fyrre år har lagt kraftige begrænsninger på udviklingen i området og på enkeltindividers ret til at disponere over

egen ejendom vi ønsker faktisk også at tage en

så vidt vi forstår er det eneste der er planlagt i den en naturgasledning da

nordgående helsingør helsingborg forbindelse på grund af byudviklingen på den svenske side så vi kommer altså

som jeg håber de andre medlemmer af udvalget vil tage positivt

trods disse i vores øjne mangler i

stemme for for at få løsnet spændetrøjen på området

sådan en snuptagsløsning jeg synes ikke fyrre år er et snuptag jeg synes fyrre år er

lægge beslag på arealer som man ikke har nogen udsigt til skal anvendes i hvert fald ikke de første fem ti år så jeg synes ikke

trykke systemet lidt på maven i det her tilfælde og

rimeligt over for de berørte

det her når vi ikke har nogen i hvert fald manifest forestilling om at vi nogen

kommer til at anvende de arealer

gode grund den anden gode grund er at de arealer

at anlægge en nationalpark i dele af området vi har faktisk mulighed for at kombinere de to ting og måske tænke en ophævelse af

sammen med at arbejde for en nationalpark der virkelig kan noget i det nordsjællandske område

endelig er der et tredje godt argument og her er det skønt at være tilbage blandt trafikpolitiske ordførere det er mange år siden jeg har haft den fornøjelse og det er det trafikale

set ikke helt forstod i den transportudredning som ministeren gav indledningsvis

at det ikke gav mening at forbedre trafikken

det der er udfordringen hvis man for eksempel forbedrer hillerødmotorvejen er da ikke at

at det er svært at komme af med trafikken ind mod byen

skal løse kommende vækstproblemer og det vil være en positiv udfordring for nordsjælland

da nogle andre typer løsninger der skal til herunder for eksempel at kystbanen fungerer og kan levere at de kollektive transportformer som vi har sat i gang i nordsjælland

at gå på tværs og at de veje vi har i

det er i dag her tænker jeg især på strækningen til hillerød hvor vi har en motortrafikvej der er meget belastet i dag det giver mening det giver også kan man sige trafikal mening

udbygning af metroen i københavn og så videre skulle komme i den situation så har nogle snakket om om halvtreds år skulle have en højhastighedsjernbane og derfor skulle beholde reservationen men den tror

over femern i fremtiden så alt i alt har

svært ved at se trafikale argumenter for at opretholde den her arealreservation selv hvis jeg forsøger at bruge min fantasi men

for den udstrakte hånd og sige at vi glæder os til

gå ind i det arbejde og vi er rigtig glade for at dansk folkeparti vil være med til at sætte lidt

selvfølgelig lækkert hvis ministeren kunne bekræfte at det allerede er her

de henvendelser der har været fra borgere i helsingørområdet som har arealreservationer som ikke helt er knyttet til ring fem

set indebærer samme problematik lad os få kigget på dem

så kan man være helt sikker på at radikale venstre vil vide at vende tilbage til den her problemstilling og sikre at vi finder nogle svar på det og at det ikke bliver en syltekrukke og det har jeg en fornemmelse af også gælder de andre medforslagsstillere

med både enhedslisten og

det konservative folkeparti i den her sag

kan lave nogle konstellationer og også nogle flertal tror jeg

går lidt på tværs af det vi plejer det er sundt for demokratiet og det giver nogle muligheder

lidt balance i regnskabet

ser ordføreren nogen muligheder for alternative

er der konkrete alternativer så ordføreren kan

at lave en ny linjeføring mener ordføreren så det er rimeligt at komme til nogle mennesker som ikke har haft skyggen af chance for at planlægge efter det

vi allerede har så jeg tror skal sige det groft

trafikale forbindelser

det er det også på vestegnen det er det også når vi kigger på ring tre og

fordi man har så tæt bebyggelse og fordi man har så tætte strukturer

om at udnytte den kapacitet man har

hjælpe til på vestegnen med letbane som jeg ved at socialdemokraterne

også indstillet på at hjælpe med bedre kapacitetsudnyttelse og på sigt sikkert også

i virkeligheden mere optaget af at biler jo kan blive bedre

tyve år vil gøre at vi får løst rigtig mange af de trængselsproblemer vi har i dag så jeg er faktisk

vi får selvkørende biler eller biler der er gps styret

her problemer på i hovedstadsområdet er ved at bygge flere motorveje fordi det trafikspring vi dermed genererer

ikke afsætte når man kommer ind i de inderste ringe omkring hovedstaden så vi tror simpelt hen ikke på at det kan løses ad den her vej og derfor tror vi aldrig den

smartere trafikstyring på vejene med lyssignaler og så videre

kapacitetsforbedring så har vi bilerne selv

både bilerne og den kollektive transport kan deles bedre og dermed mere effektivt

set virkelighed derude det er den vej det går og derfor tror jeg simpelt hen at det vi skal investere i det vi skal bruge

en udbygning

vil betvivle at det giver mening ud fra de samme argumenter

det man kan sige spring der kommer så vi har

altid en nøgtern tilgang men må jeg lige minde om at samtlige borgmestre

for at droppe den ring femte

set ikke mig eller det radikale venstre

forslagsstillerne her som står

set socialdemokraterne der står ret alene med venstre

skal hænge bedre sammen og det skal være let at komme til og fra arbejdspladser

trængsel på vejnettet kan selvfølgelig afhjælpes ved konstant at bygge nye veje og dermed bidrage til fabrikant fords forhåbninger

sf mener også at vi skal have et vidtforgrenet vejnet af høj kvalitet men vores fokus er investeringer i busser letbaner og tog

og vi er bekymrede over den nuværende regerings prioriteringer der tydeligvis flytter fra fokus på kollektiv transport over til at gøre det billigere

være mening i at planlægge en motorvej ned gennem sårbare naturområder som ikke er ønsket af befolkningen danmark er i forvejen et af de lande i verden med allermindst fri natur det som er tilbage skal vi passe godt på en ophævelse af reservationerne til

motorvejen vil også løfte mange bekymringer væk for de berørte borgere og virksomheder sf støtter

unescobeskyttelse desuden går korridoren gennem natura to tusind beskyttede områder som mølleådalen

at ændre på eksisterende bygninger og så videre

da transportkorridoren giver dem en usikker fremtid

men fremtiden skal

mere trængsel og partikeludledning

sådan vi prioriterer vi prioriterer nordsjælland højere end de mange vælgere i

ellers lægge en ny jernbane hvis det er vi om ti tyve tredive år får brug for

bliver eksproprieret uden at de har haft skyggen af chancen for at forberede sig hvad er de konservatives svar til de

i mellemtiden

udviklet sig til noget af nordsjællands vigtigste natur korridoren løber for eksempel i dag igennem store dyrehave der er udpeget som unesco verdensarv og mølleådalen der er et natura to tusind område klimaforandringerne og det faktum at vi i danmark inden for de kommende ti år

på vestegnen og som vi selvfølgelig skal tage seriøst og løse skal løses på andre måder end ved at bygge nye motorveje der er derfor ingen tvivl om at tiden for længst er løbet

der aldrig skal bygges det er derfor på tide at vi ansvarlige politikere i folketinget træffer den helt nødvendige beslutning om at aflyse ring fem motorvejen lægge den i graven og ophæve arealreservationerne for i alle de år reservationerne har eksisteret har de medført store og indgribende begrænsninger for alle de mange mennesker der bor i transportkorridoren

af hensyn til de mange berørte borgere er det på tide at vi her på christiansborg kommer til en endelig afklaring vi kan simpelt hen ikke være bekendt at fastholde planerne om en dybt forældet motorvej med alle

for borgerne i nordsjælland vi har undervejs efter at vi fremsatte det her forslag modtaget henvendelser fra borgere der

omkring helsingør som ikke er medtaget i vores beslutningsforslag i beslutningsforslaget har vi valgt en afgrænsning der svarer til strækningen for en eventuel fremtidig ring fem som det fremgår af transportministeriets strategiske analyse af en vestlig ringkorridor fra to tusind og tretten vi har i udvalget forsøgt at belyse om helsingørreservationerne har noget med ring fem at gøre og det er

lykkedes at få et klart svar men det er derfor noget vi vil tage op i udvalgsbehandlingen

stille et ændringsforslag til beslutningsforslaget hvis det giver mening at inkludere disse arealer jeg

jeg er meget glad for samarbejdet omkring det her beslutningsforslag både med de radikale og det konservative folkeparti jeg har noteret mig at både liberal alliance alternativet og sf

støtter vores beslutningsforslag jeg må sige at jeg er noget forbløffet over at vi ikke også oplever støtte fra dansk folkeparti som har haft meget travlt med i valgkampen

så tilsyneladende efter valget har fået en helt anden holdning jeg takker for den fremstrakte hånd fra transportministeren

indgår selvfølgelig meget gerne i et konstruktivt samarbejde om at få belyst

at vi kan få afskaffet den her motorvej men jeg må også sige at det ikke er acceptabelt for os hvis det bliver

eventuelle andre infrastrukturprojekter der kan afhjælpe trængslen så jeg tror godt jeg kan sige på vegne af alle forslagsstillerne at vi

fast i forslaget vi indgår i et konstruktivt samarbejde men det bliver i hvert fald ikke sidste gang at vi har den her debat i salen

med fjällräv på og nyde det men der er ikke meget hensyn til den københavnske vestegn hvor der

under partikeludledning og andet skal man ikke også fra enhedslistens side have

lidt mere social balance i hvordan man fordeler problemerne her så det ikke er nordsjælland frem for høje taastrup og resten

her motorvej i meget høj grad vil blive brugt af svenske lastbiler som i øvrigt har arbejdet

at de har en mere direkte vej til tyskland og resten af europa det kan ikke være vores opgave at plastre asfalt ud over nordsjælland til gavn for svenske lastbiler for det andet bliver vi nødt til at kigge ind i en fremtid hvor vi har to hensyn i

udviklingen af vores transport og vores infrastruktur det ene er at vi står med nogle klimaudfordringer og dem er jeg overbevist om at ordføreren kender til og hvor vi er nødt til at kigge på andre løsninger end motorveje vi ser meget gerne at man kigger på hvordan man for eksempel kan få en kystbane der fungerer hvordan man kan få bedre s tog hvordan man kan få letbaner der går på tværs af de eksisterende vejnet den letbane der er ved at blive etableret i ring tre er én løsning men man kunne også kigge på en letbane i ring fjerde der er en hel masse andre løsninger som vi meget gerne indgår i en konstruktiv

investere massivt i kollektiv trafik hvilket vi også

at sætte os i spidsen for da vi havde regeringsmagten sidst

fremtidens biler bliver billigere

flere biler og vil vi så ikke stå i en situation hvor vi slet ikke kan følge med planlægningsmæssigt

ender i trafikkaos og køer

løsningen og slet ikke en motorvej der skærer igennem værdifulde naturområder

det er jo et andet sted hvor vi har en udfordring det er i at beskytte vores natur så vi bliver nødt til at

imødeser klimaforandringerne imødeser trængslen og imødeser det helt åbenlyse behov vi har for at beskytte vores natur

på alle de tre parametre falder ring fem til jorden og så kan jeg garantere ordføreren for at der er opbakning fra enhedslisten i hele danmark

nogle nye balancer så vi kan få både hensynet til natur og til mennesker og

at der er utrolig mange tusind mennesker som altså ikke i det daglige har adgang til fin natur i nordsjælland

er til at komme uden om og som skaber utrolig store problemer der er altså folk

derfor forstår jeg ikke enhedslistens enten eller synspunkt

meget forurening det er ikke en særlig klog tilgang til at løse de her problemer og det er lige præcis det vi vil gøre hvis vi anlægger

ring femte så vil der være endnu flere borgere der bliver udsat for støj fra blandt andet svenske lastbiler som kan

var et synspunkt altså modstanden mod ring fem og anlæg af en ny motorvej rundt om københavn

jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan se at det er et sammensurium af flere instrumenter

s tog busser letbaner og veje altså det er de færreste små håndværkere undskyld mig selv om jeg holder meget af letbaner som slæber værktøjskasser

jeg anerkender fuldstændig og det gør vi i øvrigt alle sammen der har været på talerstolen her i dag at vi skal løse de trafikale udfordringer men vi bliver bare nødt til og nu gentager jeg mig selv at gøre det på en måde så vi indtænker

høre med hensyn til enten eller for det lyder som om

meget fast i det

man indstillet på en forhandling i udvalget så vi kan lande det her i en beretning på tværs af partierne altså få et resultatet ud af det eller holder man meget stærkt fast i

satse massivt på kollektiv trafik der er det godt med individuel transport hvorimod at hvor der er stor befolkningstæthed er den kollektive trafik jo knusende stærk men som påpeget af herre morten bødskov er der altså mennesker der har brug for at køre rundt med deres børn og deres kommode og andre ting den debat kan vi tage en anden gang men en kvittering for at

det er da åbenlyst vi kan ikke plastre danmark til med lige så mange elbiler som vi i dag har benzin og dieselbiler det er heller ikke holdbart i et ressourceperspektiv der er mange forskellige ting vi er nødt til at tage ind i overvejelserne her men jeg vil bare slå fast at det vi diskuterer i dag er ring fem det er en helt specifik motorvej som der er en meget bred politisk alliance bag at vi skal have ophævet og

fjernet og det er det vi fortsat vil arbejde

at afstemningen om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til i morgen fredag den

tilladt at kommentere beslutningsforslaget om det nationale

det ordføreren for forespørgerne fru maria reumert gjerding

blev droppet meget kort tid inden det store og vigtige klimatopmøde i paris og det blev i den grad bemærket i hele verden danmark modtog en pris på cop21 som dagens fossil den gives til lande eller organisationer der er med til at skade klimakampen og muligheden for at lande en ambitiøs aftale

på trods af danmarks lidt pjuskede og uheldige optræden ved klimatopmødet lykkedes det at indgå en global klimaaftale

at de globale klimamål blev skærpet og hele verden inklusive danmark har forpligtet sig til at arbejde for at den globale temperaturstigning ikke

der er i aftalen

de ambitiøse mål og det landene faktisk er parate til at levere derfor er det bydende nødvendigt at alle lande går hjem og skruer deres klimamål i vejret især på mellemlang sigt

fordi jeg mener at vi i folketinget er nødt til at have en drøftelse af at vi har en regering der sådan set handler i modstrid med hvad et flertal i folketinget ønsker og som på den måde skader danmarks internationale omdømme anseelse og førerposition

vil også godt takke folketingets mange klima og energiordførere som lagde vejen forbi paris tak for

samarbejde i den sammenhæng den globale klimaaftale understreger at der er global opbakning til

håndtere klimaforandringerne og jeg er stolt af at danmark

reduktionsmål ligeledes viser den globale klimaaftale vigtigheden af at danmark bidrager aktivt til at opnå

både i fn og i eu

er redskabet til at spore verdens lande ind på den rette kurs i forhold til håndteringen

på klimaområdet igennem efteråret været præget af debatter om fordele og ulemper ved at fastsætte et særskilt dansk reduktionsmål i to tusind

som danmark allerede har forpligtet sig til at opfylde som led i opfyldelsen af eus overordnede klimamål

tredive regeringens holdning til denne debat er klar

at fastsætte et kortsigtet nationalt reduktionsmål der rækker videre end eu

række gode grunde til regeringens langsigtede mål er at vi skal være uafhængige af fossile brændsler i to tusind og halvtreds et nationalt delmål på klimaområdet i to tusind og tyve er ikke nødvendigvis en omkostningseffektiv trædesten på vejen

at det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at fastsætte den optimale reduktionsvej på den korte bane på grund af blandt andet teknologiudviklingen

også vil være styret af midlertidige udsving

kan således føre til at der iværksættes for hurtige og ikke helt gennemtænkte indsatser vi har

nationalt mål er ikke afgørende i forhold til at nå det langsigtede mål på klima og energiområdet det kan samtidig medføre betydelige negative konsekvenser for vigtige dele af det danske erhvervsliv det blev også understreget af klimarådet for nylig at det ikke er afgørende

netop offentliggjorte basisfremskrivning viser således at drivhusgasudledningen i to tusind og tyve forventes at være reduceret med fyrre

af finansloven for to tusind og seksten den nye fremskrivning af drivhusgasudledningen betyder ikke at regeringen ændrer holdning i forhold til spørgsmålet om at fastsætte en kortsigtet national målsætning vi ønsker fortsat ikke at fokus er på dyre her og nu tiltag hvis reelle effekt i forhold til den langsigtede grønne omstilling er begrænset det væsentlige er derimod at vi gennemfører en langsigtet omstilling der er båret af sund fornuft så vi er i stand til at betale regningen for den for der vil også til næste år og næste år igen være mindre udsving når det gælder vurderingen af udledningsniveauet i to tusind og tyve det skyldes en række vanskeligt forudsigelige faktorer der ikke er umiddelbart styrbare gennem energi

udviklingen i to tusind og seksten kan næste års basisfremskrivning derfor vise et andet reduktionsniveau i to tusind og tyve selv om den politiske kurs er den samme dette understreger udfordringerne ved at fastsætte meningsfulde kortsigtede nationale klimamål og pointerer endnu en gang at det væsentligste værktøj i klima og energipolitikken er de brede internationale

internationale mål er brede nationale aftaler som energiaftalen vigtige redskaber det er efter min vurdering sådanne aftaler der sikrer stabilitet og fremdrift regeringen ønsker således ikke et kortsigtet nationalt klimamål der peger ud over eu målsætningerne men det betyder ikke at regeringen ikke har visioner for den danske klimapolitik visionerne skal bare give mening set i forhold til udviklingen i danmark og i verden omkring os regeringens vision på klimaområdet er dels at fastholde danmarks position som et af de lande i hele verden der er mest ambitiøst

dels at fortsætte den kendte linje i eu her arbejder vi for at sikre et højt ambitionsniveau på klimaområdet i eu

påtager vi os vores del af ansvaret for opfyldelsen af de fælles ambitiøse klimamål som eu fastsætter det har været linjen i forhold til opfyldelsen af eus og tyve mål danmark yder blandt andet gennem sin ambitiøse udbygning med vedvarende energi

inden for eus fælles kvotehandelssystem der dækker udledninger fra særlig energisektoren og industrien danmark er således sammen med sverige et af de lande i eu der har udbygget andelen af vedvarende energi i det samlede endelige energiforbrug mest siden to tusind og fem samtidig har danmark et af de højeste reduktionsmål i eu i de såkaldte ikkekvoteomfattede sektorer der populært sagt omfatter de tre ber bønder biler og bygninger det mål er vi også godt på vej til at opfylde denne tilgang vil sikre en ambitiøs klimapolitik samtidig med at konkurrenceudsatte dele af dansk erhvervsliv kan konkurrere på lige fod med det øvrige eu danmark kommer til at påtage sig en

og det er ikke nogen lille opgave der venter os forventningen er at danmark også denne gang vil få et reduktionsmål for de ikkekvoteomfattede sektorer i den høje ende vi skal altså finde ud af hvordan vi håndterer et reduktionsmål der potentielt kan blive en betydelig udfordring for særlig vores landbrug og transportsektor to områder som regeringen

fornuftig udvikling på energiområdet når den nuværende energiaftale udløber i to tusind og tyve inden udgangen af to tusind og atten indledes drøftelser i energiforligskredsen om en ny energiaftale for perioden

tyve overordnet set

sikre at vi gør vores forarbejde ordentligt

i stand til at tilrettelægge en hensigtsmæssig klima og energindsats efter to tusind

peger frem mod opfyldelsen af målene for

halvtreds et første skridt på vejen er nedsættelsen af regeringens energikommission kommissionen skal dels komme med anbefalinger til tilrettelæggelsen af den overordnede energipolitik efter tyve og dels udpege omkostningseffektive løsninger for håndtering af de internationale klimaforpligtelser efter

forventningen er at kommissionens anbefalinger

og sytten vi må således væbne os med tålmodighed og afsætte den nødvendige tid til at finde de gode løsninger som kan sikre en omkostningseffektiv omstilling af det danske samfund til lavemission vi skal finde de rette løsninger der har opbakning i såvel befolkningen som i industrien det er afgørende at danskerne er i stand til at betale regningen for omstillingen i det lange løb

det om at finde den rette balance

grønne omstilling og samtidig tager hensyn til

og beskæftigelsen når alt det er sagt vil jeg gerne fremhæve at selv om der kan være nuanceforskelle

er det min opfattelse at det overordnede mål om at gennemføre en grøn omstilling af det danske samfund nyder bred opbakning i folketinget denne grundlæggende enighed om det overordnede mål skaber grundlag for en sund og saglig meningsudveksling som jeg sætter meget stor pris på

i to tusind og halvtreds nemlig at vi skal omstille os til et lavemissionssamfund hvor vi stort set ikke udleder noget

to tusind og fem og tyve to tusind og tredive og så videre helt nødvendige delmål for at sikre den grønne omstilling og for at sikre at den drives fremad

at have mål delmål pejlemærker er bare

udviklingen gå sin skæve gang og så krydse fingre for at vi på et eller andet tidspunkt når derhen hvor vi skal det er hverken en ansvarlig

har også en anden vigtig funktion som jeg synes det er meget vigtigt at være opmærksom på især i international sammenhæng hvor verdens lande jo mødes og diskuterer hvordan vi i fællesskab i fællesskab sammen får løftet og

løst den her kolossale udfordring som vi står over for med en klimakrise der buldrer derudad

verdens politikere for at få løst det her problem vi viser når vi har mål at vi faktisk tager udfordringen alvorligt at vi mener det alvorligt at vi er parate til at påtage os en del af ansvaret især når vi som danmark lægger os helt i front det sender også et andet vigtigt signal både til

til alle dem der kunne overveje at investere i fossile brændsler

vi viser at vi tager et ansvar at et af verdens rigeste lande som også i rigtig mange år har ligget helt i top når det handlede om

ansvar og derfor lægger vi os også i front jeg forstår rigtig godt at regeringen glæder sig over den opgørelse der kom i går som viser at vi formentlig når fyrre procentsmålet i

og det de jo siger er at vi kommer til at ligge et eller andet sted imellem fem og tredive og fire og fyrre procent men jeg synes at regeringen burde overveje hvordan det dog kan være at vi er

forestiller man sig egentlig egentlig er årsagen til at det er lykkedes det er jo blandt andet

et mål vi har vidst hvor vi skulle

og tyve og vi har sigtet efter det

ministeren nævner i sin tale at danmark fortsat skal være foran så skal regeringen altså til at øge hastigheden både klimarådets rapport men også andre opgørelser viser jo at vi er ved at tabe pusten

som vi har været i mange år world energy council har lavet en opgørelse der viser at hvor vi i to tusind og tretten var nummer to på verdensranglisten når det kommer til grøn omstilling energi og bæredygtighed så er vi nu to år efter faldet ned til en sjetteplads så vi skal altså ikke tro at det her med at

og have en førerposition

som verden ser ud i dag det lykkes altså kun hvis man har ambitiøse målsætninger som man hele tiden og dedikeret arbejder for at nå jeg er enig med ministeren i at vi

kigge fremad men for os er det bestemt ikke et enten eller selvfølgelig skal vi kigge fremad og have mål både på mellemlang og lang sigt det vil også være en fuldstændig naturlig opfølgning på aftalen fra paris

i danmark som vi jo gør i dag diskuterer

man har forpligtet sig til i paris

helt nødvendigt at vi internationalt holder hinanden op på

strammer op ambitionerne og forhåbentlig når målsætningen om

meget tydeligt i fremskrivningen at der er tale om forbedringer i den kvotebelagte sektor mens

ligger udledningen fra transportsektoren højere i dag end den gjorde

nitten halvfems så det er gået den forkerte

det vil finansloven bidrage

i mål med den opgørelse der kom i går

gevinst ved at tage fat på den ikkekvotebelagte sektor der hedder landbruget

hvis vi sætter ind her og hvis vi siger at det lige præcis er her vi skal finde vores

en meget stor opfordring herfra

for hvad vi kan udlede og hvordan vi kan producere men klimadiskussionen er ikke kun begrænsninger og udgifter det er også et felt af muligheder muligheder for vækst og sunde arbejdspladser vi er netop kommet hjem fra et klimatopmøde i paris det lykkedes at indgå en historisk aftale der selv om den ikke løser alle problemerne faktisk har bragt os på ret kurs

som den amerikanske præsident obama har sagt det flere gange i den senere tid

er vi den første generation der for alvor mærker klimaforandringerne men også den sidste generation der kan gøre noget ved dem klimatopmødet var specielt for første gang

sig både optimisme men også en international tro på

kun en sag for for gadens aktivist og for den bevidste idealist

der skal skabe god økonomi i deres virksomhed i dag

vinder internationale priser og som hiver eksportkroner hjem på det grønne område og som de danske chefer sagde i paris vi sælger ikke bare produkter vi sælger løsninger det er de systemer og løsninger der går som varmt brød ude i verden

steg den samlede eksport med lige over en halv procent som i ved

steg eksporten af den grønne energiteknologi til sammenligning mere end

resultat af at vi i danmark allerede for mange år siden med et bredt politisk flertal tog ansvar og greb chancen det er et resultat af visionære danske virksomheder der har set et kæmpe potentiale i at investere i klimateknologi

med en klimapolitik uden

jo ikke bare en hvilken som helst arbejdsplads det skaber det skaber faktisk

det er arbejdspladser til ingeniøren det er arbejdspladser til metalarbejderen det er arbejdspladser til 3feren det er dem der udtænker og producerer vores grønne løsninger og de skabes ikke kun i vores store byer den grønne arbejdsplads opstår i høj grad i dele af landet hvor der på jobområdet

har vi socialdemokrater meldt klart ud at vi i forbindelse med vækstforhandlingerne støtter et iblandingskrav for biobrændstof der kan være med til at skabe tusind arbejdspladser omkring holstebro

en målrettet klimapolitik er altså både en investering i fremtiden i samfundsøkonomien og i gode danske arbejdspladser og i paris fik vores virksomheder ikke bare et større marked de fik også med et slag flere konkurrenter for nu er resten af verdens øjne også rettet

at der kan investeres i den grønne sektor og det er i høj grad noget der gør at vi skal passe på den grønne førertrøje vi har

en førerposition ikke er noget man beholder ved at stå stille i år kommer vi til at se en verdensøkonomi der ifølge

og vi ved godt at udslippet ikke har toppet nu men trenden er klar klicheen om at god økonomi

ikke kan gå hånd i hånd hånd holder simpelt hen ikke længere

det heller ikke hensigtsmæssigt hvis regeringen lægger sig i den klimapolitiske hængekøje nuvel andre ordførere har nævnt tallene fra i går der viser at vi måske rammer fyrre

dermed er det jo så bevist at også en blind høne kan finde et korn

men det løser jo ikke de problemer som vi indtil videre ikke har fået svar på fra regeringens side hvordan indretter vi afgifterne så de understøtter og ikke stopper vores grønne omstilling hvordan får vi brugt vores vindenergi bedre hvordan får vi en bæredygtig transportsektor og hvad skal vi gøre i landbruget jeg mener at regeringen gør erhvervet en bjørnetjeneste ved ikke at forholde sig til den omstilling der skal ske de næste årtier ved ikke at sætte mål

os hellere snakke åbent om hvad det er vi har brug for at gøre og om hvordan vi kan gøre det på en måde så der er tid nok og økonomisk mulighed for faktisk

omstillingen derfor vil jeg opfordre regeringen til at man går ind i den her klimadiskussion lad os gribe chancen for at skabe nye arbejdspladser samtidig med at vi selvfølgelig som vi har gjort i utallige vækstpakker er meget opmærksomme på at skabe balance og en konkurrenceevne der er så vigtig for hele erhvervslivet vi skal passe på omkostningerne og omstille så billigt som muligt men den gamle modsætning mellem økonomisk vækst og hensynet til miljø og klima er heldigvis forældet dermed er klimapolitik ikke bare idealisme det er også at tage ansvar og se muligheder og vi mener ikke er meget grøn realisme over lavere klimamål færre penge til

i forhold til udledningen i nitten halvfems

derfor har vi så den her debat

med at opfylde dem sådan er med målsætninger problemet med

have indfaset grøn energi i et

er sådan at den grønne energi stadigvæk ikke er konkurrencedygtig på markedsvilkår over for den

man er nødt til at tage grøn energi i anvendelse på et tidspunkt hvor den er dyrere end den fossile energi

samfund en dyrere energieregning end nødvendigt hvilket fører til tab af konkurrenceevne og arbejdspladser og ja en dyrere energiregning til erhvervslivet men så sandelig også til til den almindelige danskers husholdning

den grønne energi på et tidspunkt vil blive billigere end den fossile energi

fossil energi er jo en begrænset ressource

billigere så på et tidspunkt vil den grønne teknologi overhale den fossile det er ikke sket endnu men udviklingen peger i retning af det det er den erfaring der er med al teknologiudvikling

også den erfaring der er med for eksempel landvindmøller

ret billige så klimamål er noget som

var vi i dansk folkeparti ret tilfredse med at den

tiltrådte meldte ud at den ikke ville videreføre den gamle regerings klimamål jeg vil sige at vi i dansk folkeparti

og samtidig også pege i retning af selvforsyning det er det vi ser

som formålet og ikke at vi skal opfylde nogle bestemte klimamål

have en meget meget marginal påvirkning

højere regning i dansk folkeparti

ønsker vi ikke at bidrage til at

hvor formålet primært primært har været at indføre grøn energi og nedbringe dansk

at der ikke tages yderligere fordyrende initiativer hvis formålet udelukkende er at opnå

at energipolitikkens formål er at sikre danskerne en billig og stabil energiforsyning og samtidig sigter mod

har ordføreren læst klimarådets rapport der slår fast at det at

reduktionerne i landbrugssektoren vil skabe meget store samfundsøkonomiske gevinster

i den vedvarende energis favør sådan forstod

mener ordføreren kun at vi skal gøre noget ved klimaforandringerne hvis det kan betale sig på den

engang det behøver at tage så forfærdelig mange år så de målsætninger som man

så forfærdelig lang tid

jeg svare ja til at jeg har læst klimarådets rapport

i så stor stil man har skabt et marked som nok ikke havde været der hvis ikke der havde været de her subsidier og sådan forholder det sig jo stort set med alle sektorer

tilstrækkelig meget så skabes der arbejdspladser

et tal der er behæftet med stor usikkerhed

og andre voldsomme naturfænomener vil gøre at mennesker ikke kan bo

og de flygter så vil lige blive et problem der rammer os i danmark så derfor vil jeg høre ordføreren om han ikke er bekymret for de klimaflygtninge vi vil kunne se fremover hvis vi

hvis der er sket en oversvømmelseskatastrofe

forebygge at de her katastrofer skete

udbredelse af af afgrøder som er mere

at der kan ske klimaforandringer og det kan man både forebygge og

de større beregninger på hvad der er billigst om det er at gøre tingene nu eller om ti år og hvordan

blandt andet her i en af delkonklusionerne i et af kapitlerne

i klimarådets omkostningsminimeringspakke udvælges de virkemidler der tilsammen vil sikre de lavest mulige samfundsøkonomiske omkostninger ved realisering af fyrre procentsmålet denne pakke skønnes at medføre en samfundsøkonomisk gevinst på

når nu man kan gennemføre nogle virkemidler så man kommer frem til at og tyve målet og man har en samfundsmæssig gevinst på over en milliard

har heller ikke tid til det i de

bestemte investeringer men muligvis kunne kunne de her gevinster blive større hvis man investerede pengene på på anden vis så

gå ind i en nærmere diskussion af når jeg ikke har

en selvforsyning som gør at vi ikke er afhængige af at importere energi fra andre lande her tænker jeg primært på på lande som måske ikke altid er os venligt stemt

også andre lande som har dårlige erfaringer med at være afhængige af gas fra fra rusland så den situation skal vi helst ikke komme i det er derfor vi i dansk folkeparti lægger vægt på at vi har en høj grad af selvforsyning i danmark så vi i hvert fald ikke behøver at importere fra fra lande med ustabile regimer

importere energi fra for eksempel sverige eller

selvforsyning er vigtigt og det kan også godt have en pris

et par overskrifter som man synes lyder godt billigt og selvforsynende men i øvrigt ikke går ned i materien

er erfaringen i alle de lande som skal sørge for at være selvforsynende er at de bliver nødt til at have en alt for stor overkapacitet

og vente på at der bliver brug for den og det

når danske vindmøller ikke snurrer rundt på grund af at det er vindstille så køber vi bare noget strøm fra fra sverige og tyskland det er da også meget godt hvis vi kan det

også være at deres vindmøller står stille på grund af manglende manglende

ikke altid det billigste fordi man også skal have noget andet kapacitet stående til når det

ikke noget der kommer i stedet for behovet for skoler eller

at spørgerens parti mener at rammen skal være større det er jo så

vi vil have temperaturstigninger på

inden slutningen af det her århundrede

vi skal gøre noget ved det og tage nogle initiativer og

man fik en bred aftale det er vi alle sammen glade for

alene uanset hvor mange tiltag

og det er selvfølgelig fordi det er grænseoverskridende udfordringer men det vi kan gøre er at vi kan trække resten af verden i den rigtige retning trække resten af verden i danmarks retning

vi sikrer et godt investeringsklima for

der er store potentialer i

det er noget vi glæder os over i venstre men en konkurrence i hvem der kan komme med

kommer der ikke noget hensigtsmæssigt ud af

er interessant at diskutere er jo hvad man

og ikke bare hvem der kan komme med det højeste nationale delmål vi kan se ud af den fremskrivning

blev præsenteret i går at at delmålet var kommet frem ved at man blandt andet var begyndt at bruge mere biomasse

og billig vandkraft og derfor

lige meget hvordan vi kommer hen

eller som vi måler os selv på derfor er det vigtigt for venstre at vi fastholder at vi skal have nogle langsigtede målsætninger som vi skal arbejde frem efter og så skal vi bruge vores politiske energi på at

drøfte og diskutere hvad det er for nogle virkemidler vi vil tage i brug for at nå de langsigtede mål vel at mærke virkemidler som stadig væk sikrer stabilitet og forudsigelighed det er ikke hensigtsmæssigt at vi har en regering der kommer med hovsaudmeldinger

vil inden for gas og hvad

vil inden for vind som vi har set med den seneste minister

af den nuværende minister det er forventeligt men en kritik kunne

tidligere regering som kom med alverdens delmål som skabte et usikkert investeringsklima

er hårdtarbejdende og arbejder hurtigt han arbejder

for eksempel i øjeblikket på at vi snart skal præsentere vores tilskuds

den grønne omstilling han præsenterer åbent hvad det er for nogle resultater

til at diskutere hvad nogle virkemidler vi skal bruge fremadrettet det skal være

i folketinget står bag

velovervejet og saglig beslutning jeg vil godt spørge ordføreren om ordføreren

ud i den her lange kamp om et klimamål som det oven i købet ser ud

vi når så lagde

ordføreren meget vægt på det her med at vi ikke skal diskutere mål vi skal kun diskutere hvordan vi kommer derhen

men de to ting hænger jo sammen jeg tror at man må være

et tilfældigt fremkommet mål hvorefter man så besluttede sig for

resulterede i at de der havde sat sig sammen for at lave det her mål skyndte sig at tage afstand fra de resultater der

er interessant er om vi kan nå vores slutmål og jeg siger

skal have nogen form for delmål vi skal selvfølgelig have delmål men vi skal

vis men det vi bare skal være enige om når nu vi skal diskutere det fra

og tyve er at det har en pris og derfor har jeg bemærket og noteret mig at der er mange der har travlt med at sige at

den politiske ideologi i venstre om at vi

ønsker at hæve skatterne det kan man være

situation som er at dansk landbrug står i en historisk stor krise og derfor

vi skal sende regningen til landbruget og så må de finansiere det men problemet er

skulle udfase gas det resulterer i et usikkert investeringsklima og derfor

bifalder vi i venstre at man laver en langsigtet planlægning på tværs af alle folketingets partier i energiforligskredsen og at vi

et stærkt og godt investeringsklima

der mener at der er et sikkert investeringsklima

vi konservative gjorde hvad vi kunne for at få det droslet ned men havde jo må man ærligt sige ikke den store succes med

der kom en evaluering fra cowi for ikke særlig lang tid siden

som jo kommer til at betyde at vi kommer til at bruge flere midler på energiforskning end danmark nogen sinde har gjort tidligere det er mere intelligent udnyttelse af midlerne det er noget

det gearet med private midler det er

måde at bruge vores midler mere smart på fordi vi kommer i et eksklusivt selskab

nogle eksklusive aftaler rent erhvervsmæssigt og det er vigtigt for regeringen

set enig med de konservative og

i at det er vigtigt at vi bruger midler på energiforskning og det der glæder mig mest er at vi nu bruger dem på en endnu mere intelligent måde

vi endda har lavet en aftale som gør at vi kommer til at bruge endnu flere

vi får mere ud af pengene og det gør at vi kommer ind i et eksklusivt selskab af nogle af verdens største økonomier

bestemt en mere hensigtsmæssig måde

og jeg vil meget gerne sætte mig sammen med ordføreren

for lige at præsentere hvad det helt konkret går ud på hvis det skulle

skar ned på en lang række grønne områder det var en klar prioritering jeg hørte

ville sikre et godt investeringsklima jeg synes ikke at det at man går ind her og mere end halverer

midlerne trækker i den retning når man læser afrapporteringen over

det område jeg vil godt høre ordføreren om

understøtte den eksport fra danmark

jeg

enig med sfs steen gade eller den radikale minister på området

jeg må indrømme at jeg er meget flov over den måde som oppositionen har udstillet ministre på og så videre vi hører også at maria reumert gjerding

siger at ministeren var flosset i kanten

som til cop20 ikke havde nogle af de her store møder var formand for de her store grupper som man ellers

var afsluttet altså før tid jeg forstår ikke at man har så travlt med

aftaler og så fortæller konkret hvad

kan det jo både være på grund af at man har haft øget anvendelse af biomasse

på grund af finanskrise eller hvad ved jeg at man lige pludselig når nogle målsætninger

er vores appel at vi laver fælles målsætninger i hele energiforligskredsen sådan at vi i danmark står skulder ved skulder

siger han så at erhvervslivet roser

de sådan set ret i at vi skal se på hvordan vi kan sikre den grønne omstilling og det er derfor at den tilskuds og afgiftsanalyse som alle går og afventer og som vi

den nuværende regering er så afgørende vigtig og der glæder det mig bare at ministeren har sagt at han vil fremlægge så meget af det som muligt så hurtigt som muligt og forventer at det bliver først

energiomlægning sådan at vi kommer til at bruge vores

alle partier håber da at det bliver en succes

elbilsaftale med en trappemodel men jeg må bare sige at

alene afgifter er ikke nok for

at elbilerne kommer på vejene vi har i høj grad brug for at se på kommunerne og hvordan de håndterer elbilerne i kommunerne

behandle elbilerne på ordentlig vis og det er en af de største barrierer tror jeg og så tror jeg

elbiler i busbaner eller andre ting

målene på den måde at forstå at det er eu der sætter rammerne som ministeren var inde på det siger sig selv at meget isolerede danske mål og delmål

for at nå målene og jeg krydser fingre for at vi i den fremtidige energipolitik

styre efter bestemte teknologier med det morads af afgifter og tilskud som vi har fået udviklet og så i stedet for lader markedet drive den udvikling der giver det bedste og det billigste resultat meget af den debat vi har haft her i eftermiddag

handlet om hvorvidt det ene tal er bedre end det andet tal

hele energiforliget er jo en række tal på nogle forskellige teknologier vi vælger ud

hed det sig at energiforliget i to tusind og tolv ville medføre en

i debatten ikke mindst inden for de sidste par måneder og så lige pludselig

der i øvrigt er foretaget særlig mange ændringer det viser jo med al tydelighed at det at

mere eller mindre tilfældigt tal

det der gør en forskel

det er rigtig uklogt som vi for eksempel så det i forhold til solcellerne hvor der ikke gik et år

teknologierne havde ændret sig så meget at statskassen blev tømt med cirka en milliard

man lavede den her otte årige plan

vi skal sætte nogle tal op og så er der sådan en godhedskonkurrence som jeg oplever det

jeg synes bestemt at erfaringerne viser at det er en rigtig dårlig måde

det er jo alligevel ikke politikere der ændrer verden

jo teknologiudviklingen der ændrer verden og teknologiudvikling foregår i spring

politikere har jo kun den fantasi

tilfældigvis har på det tidspunkt

for eksempel står her på talerstolen

skulle have en mening om et eller andet om halvtreds år synes jeg

at man skal dræne folk og virksomheder for penge eller omkostninger alene fordi man sigter mod et bestemt tal om halvtreds år

det viser al erfaring jo ingen der tror på at nogen af de tal vil komme til

ikke udvikler sig lineært

udelukkende har diskuteret i dag altså den planøkonomiske tilgang med at sætte mål og delmål op og så slå hinanden i hovedet hvis ikke man når et eller andet bestemt tal

hvis det er sådan at det fordyrer den måde vi driver politik på

for mig at se langt langt vigtigere at vi får ændret den fremtidige energipolitik og det tror jeg også ministeren

i stedet for at udpege bestemte teknologier og hælde en masse penge ud

lader vi teknologierne konkurrere på lige vilkår

i stedet for alle de her håbløse delmål som jo kun er til glæde for dem der kan holde ud at høre på debatten hvor man sidder og slår

reelt ingen substantiel eller indholdsmæssig mening

altså om det er syv og tredive eller fyrre procent

symbolsk retorik vi har lagt

energipolitik på hvis man virkelig mener at

og to tusind milliard amerikanske dollar om året så allerede her har vi jo en skævvridning som vi ikke

det her med de lige vilkår er jo sådan lidt en

det er jo sådan at når nye teknologier er på vej ind på markedet

skal de op imod store kræfter nemlig alle de eksisterende teknologier

dansker som har sådan en ny teknologi han har kæmpet meget han har haft brug for støtte

lade sig gøre uden støtte er der ikke brug for støtte til den type nye grønne teknologier

det er sund fornuft men at bygge en hel industri

tilskud borgernes penge til at drive forretningen på almindelige driftsvilkår mens andre brancher skal køre på markedsvilkår giver helt indlysende skævvridninger i økonomien og det er nogle af de ting der gør at man bliver et fattigere samfund vores pso afgift

hvis man kigger efter i finansieringsbilaget i energiforliget

partier herinde der vil have højere mål altså flere vindmøller og flere solceller og mere biomasse

kun kan gøre at psoen bliver endnu større

forlænger man som sagt gulvbrædderne vi skal have mere af det samme

det er den absurditet jeg prøver

hele konferencen handlede om

england og havde fået en fantastisk opmærksomhed omkring det

og det synes jeg er et godt svar på dit spørgsmål selvfølgelig skal vi

er fuldstændig afgørende for at de kan drive deres samfund

arbejde for at fossile brændsler skal have tilskud jeg prøver at interessere mig for den danske energidebat og klimadebat og jeg havde regnet med at det var den vi skulle

af tilskud og afgifter

der kommer nogle ekstra vindmøller når vi nu smider så mange milliarder i det

og ikke af politisk indblanding og

blevet så stor en nation

hovsa hovsa og ikke en bevidst energipolitik

de mest konkurrencedygtige

igennem før teknologierne er modne så bliver de alt alt for dyre og derfor har vi en pso afgift på otte milliard kr som jeg

hvor vores samfund skal bevæge sig hen en eller anden form for absurd planøkonomi

om det er liberal alliances holdning at vi skal arbejde for de langsigtede klimamål

hvor vi skal have et samfund der stort set ikke udleder

over firs procent af de fossile brændsler vil blive i jorden

sådan at man sætter vindmøller op

vi vender tilbage til det igen og igen

imod vedvarende energi men vi har noget imod at tilrettelægge en energipolitik som gør at det bliver meget dyrere i danmark end i andre lande fordi vi vil bosse en ting igennem og fordi

den der råber det højeste tal er på en eller anden måde

det kunne jo være en måde at korrigere markedet på

som klimaforandringerne forårsager globalt alle mulige steder også i danmark

mener herre villum christensen at det er lige meget hvis vi udbyder

eller om det leverer hundrede procent vind hvordan skal vi planlægge med det hvordan skal det passe sammen i systemet det er det jeg ikke

har statslige planlægningshorisonter det her kan jo kun betyde at man har en branche der skal vide hvor mange penge

vi skal ud af nu kan jeg godt huske spørgsmålet fra fra før

ikke fordi jeg ønsker at være planøkonom men det er jo ekstremt vanskeligt at forestille sig et system

det her skal passe ind i og så

leverer vindenergi eller om vi faktisk får en differentiering

økonomisk teoretisk paradigme der lyder flot

vi bare have mest mulig ve for pengene

gerne forstå den logik i forhold til en planlægningshorisont som ikke er villet men som

for ganske få år det vender jo fuldstændig op og ned

det der er hele pointen vi er rigtig dårlige til det

det er det er mikset der giver den bedste forsyningssikkerhed

men et et bredt miks tror jeg man samfundsmæssigt vil

det er en rigtig god idé at have sikkerhed for det i rigtig mange år sådan ville

frie konkurrence det er altid det der vil give den bedste økonomi frem for at velmenende politikere går ud og udpeger nogle ganske bestemte teknologier det er det jeg mener er håbløst og det har historien jo også vist vi skal jo ikke længere end nogle få år tilbage

folk spildte i hundredvis af millioner

langt mere end end deres evner rækker til

at man skævvrider

end de gør i andre lande så rent konkurrencemæssigt står man svagere på en række parametre

noget at gøre med at vi står

her mest fornuftigt det gør vi på på en mere markedskonform mere markedskonform måde og det tror jeg også den radikale ordfører er enig

synspunkt er lad os få styret så lidt som muligt det tror jeg er gået op for de fleste også inden for landbruget jeg har ikke noget særligt ønske om at erhvervet skal støttes på kryds og tværs jeg synes vi har en fælles opgave i

det er herre villum christensen ikke bare medvirkende til ved

stemme for det er jo liberal alliances udtalte politik så tilbage står spørgsmålet hvorfor er det at man har én erhvervspolitik i forhold til landbruget

koster den mellem firs øre og en kroner

bestemte sektorer meget selektiv støtte når man går ud i i hele brancher

vi er ovre i de mere generelle rammevilkår

det mest problematiske er når man går ud og målretter sin

det går jeg ikke ind for men samlet set synes jeg bestemt at vi skal reducere den erhvervsmæssige støtte

en endelig finanslov for to tusind og seksten hvor man på liberal alliances foranledning

på landbruget som i forvejen er en af de mest støttede brancher så er det vel lige præcis fordi man har udvalgt sig én branche som man synes er særskilt støtteværdig

vel så bare et spørgsmål om ikke om man ønsker at vælge eller ikke at vælge

til en bestemt type teknologi jeg ved ikke om jeg kan forklare det grundigt nok men det bredere sigte er noget andet end det meget selektive og helst så jeg

den globale klimaaftale betyder

tredive skal revurdere og opjustere vores mål for at bidrage til opbremsningen af de globale temperaturstigninger derudover står danmark yderligere til gennem byrdefordelingen i eu at blive pålagt at reducere udledninger fra den ikkekvotebelagte sektor med op til ni og tredive procent inden

og tredive derfor undrer det os i alternativet at regeringen nedjusterer ambitionsniveauet

for deres reduktionsbidrag og samtidig præsenterer en finanslov et vækstudspil

landbrugspakke der tilsammen giver en årlig udledning på op til en

kan have gavn af at tænke langsigtet og stort

i alternativet derfor vil jeg gerne spørge ministeren hvor vil regeringen egentlig gerne se danmark ikke bare

regeringstiden er udløbet men om ti år femten år

ministerens langsigtede vision

den nye energifremskrivning fra energistyrelsen efterlader rigeligt med råderum til at lægge en ambitiøs linje mellem fem og tredive procent og fire og fyrre procent i

og tyve specielt når vi bliver nødt til at revurdere vores massive brug af

og tredive som reelt sætter en høj reduktionsstandard

specielt de særlig udfordrende ikkekvotebelagte sektorer vi håber meget at ministeren kan følge rationalet i at tage ansvar og tænke langsigtet når det kommer til at gøre vores levevis og vores samfund

reducere klimabelastningen

væk fra kul og alt muligt andet der er

set ikke rigtig nogen mål i den

klimapolitik der er der er et langsigtet mål som man

ikke rigtig har nogen visioner om eller holdninger til hvordan man bevæger sig hen imod det synes vi er ærgerligt

der viser at det ser ud til vi når den her fyrre procentsmålsætning vi har diskuteret meget hvorfor man så ikke griber

de kommende år vedtager noget der går den anden vej det synes vi er ærgerligt og

i modsætning til hvad herre thomas danielsen fra venstre sagde

investeringerne

at svare at dansk industri er tilfredse med finansloven men dansk industri investerer jo ikke

energiproduktion dem der er inden for energiproduktion siger

at vi ikke kan sætte os ned og lave de her delmål de her målsætninger og den politik der ligger bag for eksempel når det kommer til

afgifter og tilskud ikke mindst til at få mere vedvarende energi

i fjernvarmen det synes vi er ærgerligt og

forfægte fra radikale venstres side at man

reklamemand har fået en formue for at opfinde

arbejde vi laver her i folketingssalen

at vi arbejder her i folketinget

manddomsprøve nogle har kæmpet i krige

andre har kæmpet for vækst velstand og udviklingen af en velfærdsstat

nemlig kampen for klimaet

og møj han fik ret kampen for klimaet og kommende generationer

altid været konservativ

men i i sidste weekend blev paris symbolet på

klimaaftale de direkte tv billeder fra paris

og det var tydeligt at forløsningen efter tyve års klimaforhandlinger var enorm sydafrika der rammes hårdt af klimaforandringer

citere nelson mandela de sagde når

at der venter flere og de har fuldstændig ret

faktisk har man kun lige rundet den allerførste bakketop

men ambitioner hensigtserklæringer og skåltaler

temperaturstigninger på mere

det tvingende nødvendigt at den ambitionsmekanisme som er en del af

planer kommer fuldt ud i funktion og bliver overholdt

baserede klimaaftale

om nationale klimamål det giver

for omlægningen af energikilderne det giver sikkerhed for grønne investorer og det bidrager til flere grønne danske jobs

danske arbejdspladser

tyder på at det vil komme til at gøre og de fremskrivninger der kom forleden viser jo at vi formentlig er

og nu begynde at kigge frem mod

og tredive og bør ligesom tyskland få et nationalt dansk reduktionsmål for to tusind og tredive

altså om tallet er ligegyldigt i den virkelige verden eller at komme i den situation at udviklingen

gør at en ny status siger at vi har nået fyrre procent og ikke syv og tredive

over noget der ingen mening giver substantielt

som kommer ved udgangen af året

det regime vi er i så jeg begriber ikke at man kan udstille det her som som en gang nonsens

det siger da langt mere om at det er nonsens at gå efter et tilfældigt tal når vi aldrig rigtig ved hvad det

baseret på nogle tal synes jeg er uhensigtsmæssig det sagde jeg også i min ordførertale så jeg synes man skulle passe på med at bruge ord som som pinlig når det er ens egen sag der

hvilket omfang vi kunne inddrage pensionskasser kommuner boligforeninger og andre dele af civilsamfundet for jeg tror at vi har et eller andet momentum

på klimatopmødet hvor vi sammen med aktører i civilsamfundet kan noget mere

den slags og man kan lovgive om om noget men jeg synes vi har en stor forpligtelse

rammer som som er til at operere efter som kommune

som boligforening så jeg synes egentlig at vi som politikere skal have det største fokus på

rammer vi fastlægger

i paris da man endelig fik indgået en aftale

har fulgt klimaforhandlingerne i de mange år de har

det næsten var helt umuligt

sig gøre at få en juridisk bindende aftale og det

har sådan set store konsekvenser

aftale i paris for det betyder at landene skal i gang med at investere for at de nå mål

og tredive som de selv har bundet sig op på

nye eksportmuligheder for danske energivirksomheder ikke kun dem der leverer til den vedvarende energi men også i sektoren for energibesparelser

vi gør i øjeblikket over vores børn og børnebørn hvis vi ikke tager ansvaret på os

der blev landet en aftale i paris

vi kan godt nå fem og halvtreds procent

har talerstol tidligere

tid er set god samfundsøkonomi det er ansvarlig økonomisk forståelse

så forpligtelse på klimaområdet i forhold til klimafinansieringen

reduktioner det er så en politisk holdning som sf kan

den regering som ordføreren var en del af

for at at fremme klimaet eller vil man af

har langt til arbejde at transportere sig til deres arbejdsplads

lægge højere afgifter på brændstof til folks køretøjer er det den vej

endda også at det var noget man gik til valg på

var årsagen til at alle de her gode grønne initiativer ikke skulle føres ud i livet dengang ordføreren havde beføjelserne til det og muligheden

men den nye regering har valgt at lukke det ned og

set er tankevækkende det er en klar erklæring

grønne ambitioner i den nuværende regering derudover

at s sf

og endnu flere arbejdspladser det har vi jo hørt så mange gange

kendetegnende i forhold til energipolitikken var at vi skubbede opførelsen nogle vindmølleparker for at skabe vækst

så fik vi finansiering til at nedsætte nogle skatter og nogle afgifter hvordan kan man få vækst ved

ved at undlade at sætte flere vindmøller op ude på havet

hvor det giver mest samfundsøkonomisk effekt

begynder at beslutte at vi skal investere i to nye havvindmølleparker

vi skal fortsætte ambitionerne som ligger

netop lagt op til at vi skal begynde at diskutere de næste havvindmølleparker

forventer sf at vi kommer til at diskutere i energiforligskredsen

takke for de mange indlæg

glæde sig lidt over hvor godt det faktisk går for den

så er der jo faktisk god grund til at

meget meget ambitiøs klima og energipolitik frem mod to tusind

var vi jo alle sammen glade og der var stor tilfredshed og vi jublede over hvad det var for ting der stod foran os og hvor langt vi ville nå på en række

vi er forpligtet til i eu

grund til at glæde sig over da vi indgik energiaftalen

fyrre procent vedvarende energi i to tusind og tyve da vi indgik energiaftalen var

forventningen at halvtreds procent

også godt sige at det var baseret på bred enighed her i folketinget

meget meget glad for at vi har brede forlig på energiområdet som omfatter stort set hele folketinget det giver sikkerhed for hvad det er for rammer der gælder for klima

godt sige at den måske er blevet en anelse dyr det vil jeg godt medgive

så voldsomt sagt men gør opmærksom på

i verden der ligger højest med hensyn til andelen af vedvarende energi

mange der glædede os over det og en af årsagerne til det er jo det brede flertal bag energipolitikken

nævne at energi og klimapolitikken jo også

erhvervsmæssige potentialer og ikke bare potentialer

gevinster så ud over at sikre at

betyder klimaaftalen fra paris jo også at dansk erhvervsliv får nye muligheder og dem skal vi gøre

kan for at udnytte bedst muligt resten af verden skal jo i gang med

og meget af det kan de hente inspiration til

rigtig mange år eksporten af energiudstyr rundede sidste år fem og halvfjerds milliard

betyder at vi kan øge den eksport med halvtreds milliard

og tredive det betyder øgede indtægter til det danske samfund det betyder flere arbejdspladser og det skaber vel i

mulighederne for at føre en ambitiøs klima og energipolitik

sætter os ned og får fastsat et mål for

skal være i to tusind og tredive og hvordan vi håndterer

for at få gode indspil og indspark til hvordan vi tilrettelægger klima og energipolitikken fra

og tredive så vi også når de mål på en så effektiv og forhåbentlig billig måde som overhovedet muligt så det var mine indledende bemærkninger men

skal stadig arbejdes for det men vi sigter

i dag men det ærgrer mig så meget at regeringen

jeg synes det var utrolig dumt at man gik imod et folketingsflertal og jeg synes det var

gjorde det og dermed skabte den negative opmærksomhed internationalt jeg håber

er blevet slået fast for ministeren for regeringen at der stadig er et folketingsflertal her som ønsker

tyve og at regeringen er enig med mig i at en mindretalsregering altid må navigere efter et folketingsflertal

og der er det helt afgørende for os at vi fortsætter den grønne omstilling

jeg har i øvrigt svært ved at se hvad alternativet er til biomasse på de centrale kraft varme værker

man udskifter kul med biomasse

det skal der mere fokus på og

ikke bare mere fokus på i danmark det skal der også mere fokus på internationalt eu har ambitiøse mål her

at kigge på om det kan lade sig gøre at vi på en eller anden måde får

varmepumper er en del af løsningen også i forhold til at sikre den store produktion vi har af el fra vedvarende energi

på en eller anden led bliver implementeret der er mange muligheder i den sammenhæng og det er

at det må blive engang i to tusind og sytten

og fem og tyve som paris lægger op til

og tredive er to tusind og sytten så

jo en af de måder hvorpå man beregner sig frem til

for regeringen er det helt afgørende at vi kender det mål

og tredive inden vi går i gang med energiforhandlinger

vi kommer i gang med energiforhandlinger i løbet af to tusind og og sytten efter vi har

netop siger højt bruttonationalprodukt derfor bliver vi også nødt til at levere mere

om fremskrivningen det er blot fordi der har været mange rygter og myter om hvad fremskrivningen egentlig indeholder og jeg vil bare gerne have ministeren til at bekræfte to ting

ikke indeholder den landbrugspakke som lige nu bliver forhandlet eller det udspil som regeringen har lagt frem og at at fremskrivningen heller ikke indeholder

spare overflødigt energiforbrug væk er en langt bedre energipolitik

det er god økonomi for den enkelte familie

og der var ikke mange fra udlandet der talte negativt om danmark nu ved jeg godt at

få ros men er ministeren enig med mig i at billedet i udlandet er at danmark gør det godt og ikke så negativt

en en miljømæssig bekymring hvis der kommer alt for meget biomasse og jeg har måske mest den bekymring fordi vi lige nu har en afgiftsstruktur som i for høj grad ligesom tilskynder til det så jeg er lidt bange for

ministeren sagde lige før som svar til herre søren egge rasmussen at han ikke så noget alternativ til biomassen men jeg tror at jeg ser mange alternativer til biomassen for eksempel i fjernvarme i

alt for meget biomasse ind i systemet så

når vi nu ved og ministeren har sagt et par gange i dag at vi

reduktionsmål i den høje ende tror jeg ministeren har kaldt det fra eu til næste år hvad ministeren så

forventer at vi sammenkalder folketingets partier og forhåbentlig bliver enige om hvordan vi håndterer den opgave og udfordring frem

regeringen er ret optaget af at den biomasse vi anvender i danmark

certificeret vi arbejder også på og det kunne være godt at vi kunne få nogle eu mål på det her område så det ikke bare er nationale mål i den her sammenhæng er

fornuftigt at have nogle fælles regler i eu om hvad det er for en biomasse vi anvender på de europæiske

løsninger men samtidig også sikrer at der er en fremtid for landbrug og fødevaresektoren i danmark den er helt afgørende for

vores økonomiske situation vores muligheder for at sikre en forsvarlig social velfærd og så videre så derfor handler det om at sikre at der både er plads til vækst men samtidig også

at der bliver gennemført løsninger ikke mindst via teknologiske løsninger som

at regeringen

en stor del af klimaproblemet og derfor spurgte jeg til om det var fornuftigt at satse så meget på nogle biogasanlæg hvor gylle

landbrug på den måde som vi driver det i dag kan ministeren bekræfte

rigtige retning og at vi handler i fællesskab med ligesindede

meget tyder på at de initiativer vi allerede har sat i søen i høj grad understøtter omstillingen i danmark det slår den nye basisfremskrivning også fast med syvtommersøm ifølge den nye basisfremskrivning vil drivhusgasudledningen være reduceret med fyrre procent i to tusind og tyve i forhold til udledningerne i nitten halvfems det konservative folkeparti har fremsat et beslutningsforslag

arbejde for at danmarks udledning af drivhusgasser

reduceres med fyrre procent i forhold til niveauet i nitten halvfems jeg vil gerne takke det konservative

til at finde finde fælles løsninger i forhold til beslutningsforslaget jeg vil særlig rose partiets ordfører for en meget løsningsorienteret dialog jeg er indstillet på at der skal opnås bred enighed i dansk klimapolitik jeg synes

de fremtidige udfordringer i forhold til opfyldelsen af eus mål i

den nye basisfremskrivning vil i dag opfylde det foreslåede reduktionsmål

men afhængigt af udviklingen i en række forudsætninger som ikke kan styres gennem den danske klima og energipolitik

risiko for at vi vil iværksætte hurtige og ikke helt gennemtænkte indsatser hvis vi allerede nu skal fastsætte et kortsigtet reduktionsmål på fyrre procent i to tusind og tyve indsatser som ikke er afgørende i forhold til at nå de langsigtede mål på klima og energiområdet det harmonerer ikke med regeringens hensigt om at føre en grøn men realistisk klimapolitik

i stedet skal påbegynde forberedelserne af en debat om to vigtige emner det første er opfyldelsen af eus reduktionsmål i to tusind og tredive regeringen arbejder for at sikre et højt ambitionsniveau på klimaområdet i eu hvor vi samtidig påtager os vores del af ansvaret derfor yder danmark et meget markant bidrag til klimaindsatsen inden for eus fælles kvotehandelssystem der dækker energisektoren og industrien vi har også et af de højeste

tyve reduktionsmål i eu i de såkaldte ikkekvoteomfattede sektorer der populært sagt omfatter de tre

forventningen er at det samme vil gøre sig gældende for vores reduktionsmål

tredive det er ingen hemmelighed at det bliver en

udfordring at nå vores forventede høje

og tredive mål for de ikkekvoteomfattede sektorer det kan potentielt blive en udfordring for særligt vores landbrug

transportsektoren

vi skal sikre at der fortsat sker en fornuftig udvikling på energiområdet når den nuværende energiaftale udløber i

det er brede konkrete aftaler som skal sikre stabilitet og konkret fremdrift på energiområdet regeringen vil derfor nedsætte en kommission som dels vil komme med anbefalinger til tilrettelæggelsen af den overordnede energipolitik

dels udpege omkostningseffektive løsninger for håndtering af de internationale forpligtigelser efter

det håber jeg og regeringen kan blive startskuddet til en konstruktiv dialog med folketingets partier om hvordan vi sikrer en omkostningseffektiv grøn omstilling gennem tiltag som kan gavne klimaet og som ikke påvirker vækst beskæftigelse og dansk erhvervslivs konkurrenceevne unødigt det er mit og regeringens ønske at vi med denne debat bliver enige om proportionerne i klimadebatten det giver mest mening at det er de langsigtede løsninger

vi har i sigtekornet det er afgørende at danskerne kan betale den samlede regning for den grønne omstilling vi skal finde den rette balance hvor omstillingen fortsætter men hvor der samtidig tages tages hensyn til vækst erhvervsliv og beskæftigelse jeg håber at debatten i dag kan danne grundlag for en fælles beslutning i behandlingen af det konservative folkepartis beslutningsforslag og jeg ser frem til at fortsætte den konstruktive dialog

der viste hvordan det kunne nås også med ganske betydelige samfundsøkonomiske gevinster jeg vil bare gerne høre om ministeren ikke er enig i at vi på baggrund af det her beslutningsforslag som pålægger regeringen at arbejde for en fyrre procentsmålsætning i

stadig skal have blik for at sikre og for at konkretisere hvordan vi når op til de fyrre

set at gå efter at det er fyrre

bragt ind i debatten det synes jeg ville

sådan at man giver andre aktører bedre muligheder for

så jeg køber ikke den der præmis med at det automatisk koster arbejdspladser og en masse statsøkonomi fordi man begynder at justere på knapperne er ministeren ikke enig

har vi jo et endnu bedre grundlag for at justere på politikken og finde på nye tiltag så jeg synes

bidrager positivt eller negativt til vores

noterer mig at der er regnet på økonomiske konsekvenser af den jeg vil

der fortsat er et marked i danmark

internationalt når vi slækker på vores mål eller

tænker at okay så er det ikke helt det man vil i danmark alligevel den grønne

det i øvrigt ikke som ministeren lidt fik sagt i sin tale er

at han og de konservative fokuserer på at det skal give arbejdspladser det står der

set i den klimalov som den tidligere regering inklusive de konservative var med til at lave allerede før regeringsskiftet

kontroversielt i det men det er jo også vigtigt at have mål fordi man er nødt til have noget at sigte efter jeg noterer mig med med glæde at ministeren nu siger at regeringen er villig til at lave en plan for hvordan man regner med

kunne ramme de fyrre procent jeg har måske

man kan sagtens forestille sig en situation

gør nogle ting på det ene område

andre hensyn men målsætningen og det at have målet er lige præcis udtryk for

enige om skal være et lavemissionssamfund ministeren og alle vi andre kigger ind i en situation hvor vi ved at i de ikkekvotebelagte sektorer som ministeren har sagt

over for eu mål som bliver i den høje ende som regeringen formulerer det

andre ting vil det være usandsynligt at vi ikke får også selv om ministeren er god til

komme i gang med den diskussion derfor vil

altså hvis ministeren siger at det har man ikke tænkt sig at regne på så håber jeg at nogle af

så lad os da tage fat på de der forskellige redskaber

jo heller ikke at det bliver billigere og nemmere for landbruget hvis de har kortere tid til at omstille sig derfor kan man jo sige

vi kommer i gang jo længere tid kan man så at sige give folk

økonomisk så derfor er vores opfordring

fastholde at det er hensigtsmæssigt at have en målsætning for

alle sammen hvis vi også har det lange lys på og kigger på de trædesten der skal være frem mod

flere gange i dag at vi til næste år vil få mål

i den høje ende og at diskutere hvad for nogle redskaber

de klogeste at tage op af værktøjskassen hvis vi skal levere på de mål jeg vil lade de konservative selv svare på hvorfor de er med i det her men men jeg opfatter det egentlig ikke som noget med regeringen eller oppositionen jeg opfatter det egentlig sådan at vi før valget

regeringen lever i og derfor vil han gerne være med til at lave om jeg så må sige en plan for hvordan vi

hvis vi skal tage hinanden seriøst at sige hvad kan vi så gøre for at komme tilbage på sporet så derfor

at sige at vi er nået i mål fordi vi har en prognose i to tusind og femten som ministeren i øvrigt selv siger er meget usikker

tyve ville jo være at lægge sig

energistyrelsen så med en prognose der sagde at det det mål er nået så

vil pålægge regeringen at arbejde for så jeg havde egentlig håbet at det konservative folkeparti som

har fremsat beslutningsforslaget ville trække

den foregående regerings målsætning på klimaområdet

i nogle partier ikke er tilfreds med det så er der så det konservative folkeparti som

muligheden for at få medieomtale vil have stemt igennem

regeringen en bestemt politik og det gør man så sammen

indføre de her klimamål som alt andet lige er fordyrende for det danske samfund som giver dyrere energi og ringere konkurrenceevne for virksomhederne men det er jo så et valg

det konservative folkeparti har truffet i dansk folkeparti

danskerne en god stabil og billig energiforsyning

kan vi ikke være med på at der bliver lavet

politik som regeringen havde lagt frem tidligere på året nemlig at regeringen ikke havde nogen klimamål for for

vi kan slet ikke tilslutte os beslutningsforslaget her i og med at det er et slag i luften som ikke går ud på andet end at pålægge regeringen at arbejde for noget som allerede er opnået så med de ord skal

dansk folkeparti ikke støtter

helt fair altså der er nogle mennesker der har valgt dansk folkeparti ind i folketinget og så

venstrefløjen og det synes jeg ikke der er noget forkert i

heller ikke synes der er noget forkert i at de konservative her går sammen med venstrefløjen og så kan være flertal for at holde fast i nogle

tvinge sine ting igennem på den måde

om den regering der er og så havde det vel været naturligt

ind i kampen så opfordrer ordføreren til at vi skulle

af egen fri vilje at vi skal have et nationalt

været med kniven for struben så jeg synes

konservative folkeparti måske skulle have brugt det der er god skik når man er

og se om ikke det bærer frugt det havde set kønnere ud

hun måske svare på hvorfor det er ikke er trukket tilbage

i mål med de ting som der står

man kan sætte ambitiøse mål og man kan sætte basismål der bare sikrer at man lander på et niveau som er almindeligt og forventet men som jo hele tiden sikrer at man kan se hvordan går det

som det vi har her i

siger at vi vil nå fyrre procent i to tusind og tyve

at afvikle nogle vindmølleparker eller forøge danmarks energiforbrug voldsomt og det tror jeg ikke vil ske så det er jo meget sandsynligt

og mine svar på spørgsmålene vil jo også være nogenlunde de samme men i er selvfølgelig

på hjertet jeg vil blot pointere at den her konkurrence om

i højere grad kan få en debat om

for nogle virkemidler vi vil når vi nu skal til at tale

står stadig væk ved magt selv

to tusind og tredive i forhold til

prioritere var min pointe netop at vi bør tage den her drøftelse på tværs i forligskredsen

det er også helt håbløst for mig på ganske få sekunder at skulle give en redegørelse for det og jeg har heller ikke forberedt det men der er jo ikke nogen tvivl om

el i vores varmeforsyning

er den næste aftaleperiode vi skal prøve at lave nogle forpligtende aftaler med hinanden her i folketinget

den altoverskyggende årsag til at vi står så stærkt på den klimapolitiske dagsorden som vi gør er jo netop at vi laver de her brede langsigtede og aftaler på tværs af partierne

være mere interessant at tage nogle drøftelser af hvad er det vi vil

tilskudsanalysen på bordet og i forlængelse af den er det jo helt naturligt

jeg helt sikker på hvis det bliver efterspurgt og det er også det jeg hører fra ministeren

har prioriteret at have ordførere på

som har visioner som rækker noget længere end

om ikke ordføreren kan se at at det her med virkemidler også noget der kunne virke inden

set er noget vi i energiforligskredsen skal have taget hånd om meget snart

så taler om er at vi skal sende regningen til landbruget

hovedet over alle de visioner i har det er fint men vis det dog til finanslovsforhandlingerne

sætte

anerkender ordføreren ikke at

så ved man hvad man skal arbejde efter og hvis det begynder at slingre lidt

man lige sætte nogle flere ting i gang så man kan nå sine mål og på den måde også bidrage til at

ikke helt så begejstret for men okay nu har man opnået sine mål så er alt godt eller hvad nej

jeg synes det er utrolig positivt at den debat vi lige har haft om danmarks klimamål viser at der

er et grønt flertal i danmark der stadig står fuldt og helt bag danmarks klimamål om

snak om arbejdspladser og om at en grøn omstilling en klimaomstilling ikke må koste arbejdspladser og det må man jo sige giver mulighed for en bred fortolkning hidtil har vi set hvordan danmarks førerposition på det grønne område har givet os tusindvis af grønne job og en bugnende eksport af blandt andet løsninger

så indtil videre må man sige at danmarks grønne omstilling har givet rigtig mange arbejdspladser kigger vi længere frem bliver vi nødt til at turde stille det her spørgsmål om vi forestiller os at det er de samme arbejdspladser der skal bevares i danmark til evig tid skal arbejdspladsargumentet bruges konsekvent for at sætte tingene i stå forestiller vi os vi os at samfundet og økonomien ser ud præcis på samme måde i to tusind og tredive to tusind og fyrre og 2050 eller kan vi ikke blive enige om at udfordringen

at kigge fremad og diskutere hvordan vi når mod et samfund med lavemission hvordan ser økonomien ud

landbruget ud hvordan ser transportsektoren ud og hvordan sikrer vi at den grønne omstilling hen imod lavemissionssamfundet selvfølgelig også

her tror jeg altså vi bliver nødt til at se nogle sandheder i øjnene

en verden med klimaforandringer hvor verdens ledere har lovet hinanden at den globale temperaturstigning ikke må overstige en

der ingen fremtid for en landbrugsproduktion der importerer tonsvis af soja fra sydamerika for at producere ni og tyve millioner svin som skal eksporteres til markeder i kina og japan det vil på sigt ikke

er det helt nødvendigt at vi spørger os selv hvordan sikrer vi styrkepositioner inden for et landbrugssystem og et transportsystem der ikke

her er det på tide at vi tør formulere nogle visioner for fremtidens samfund der ikke belaster klimaet at vi bliver ambitiøse at vi tager opgaven på os og at vi siger at vi skal fastholde at være et inspirerende forbillede for resten af verden og selvfølgelig skabe arbejdspladser i fremtidens samfund der ikke ødelægger klimaet så samtidig med at vi i enhedslisten står

bag beslutningsforslaget som vi

synes vi også vi skal huske på at arbejdspladsargumentet ikke må bruges til at sætte den grønne omstilling i stå men tværtimod skal vendes på hovedet

ved med at sikre styrkepositioner inden for den grønne omstilling ikke kun inden for vedvarende energi men også inden for de næste sektorer som vi skal tage fat på når vi skal reducere drivhusgasudledningerne nemlig landbrug og transport

står folketinget pålægger regeringen at arbejde for at danmarks udledning af drivhusgasser i

ministeren har redegjort for det

sket på den måde at man naturligvis tager energiforliget og lægger de elementer ind

man nået til de fyrre procent

diskutere hvordan man når frem til

hvordan i alverden skal folk kunne tage os alvorligt

vi skal finde noget til to og tyve eller tre og tyve

men noget der har været helt fraværende i debatten er spørgsmålet

lige googlet finansieringsbilaget i energiforliget

seksten skal bruge tre hundrede million

og tyve ærede medlemmer

det må jeg godt formanden nikker

det er der interesserer sig for

at diskutere at vi skal nå et mål

de konservative

forstå det når vi nu skal træde rundt i det her endnu et par timer

nogle handlinger til der skal nogle vindmøller til

koster et eller andet det skal til for at nå de her fyrre procent

tænke os til nogle afgifter der ikke kan gå ud over væksten

jeg håber at de konservative kommer op og fortæller hvordan de to ting kan nå hinanden

flere afgifter på transporten

give vækst så vidt jeg har lært

man helt stensikker på at få det modsatte af vækst

begriber at vi har debatten og

begriber at de konservative

gang i de her vedvarende energikilder for ellers kan vi ikke nå op på

formentlig var formålet dengang man troede at vi var på et andet

noget helt særligt vel vidende

jeg har nævnt de otte milliard par gange og det kan jo kun stige hvis man vil mere

meget vækst er der egentlig i det

glad for at energiministeren tidligere på dagen så kraftigt understregede

selvfølgelig skal ligge

for at kunne prale med at vi ved et eller andet og når vi så allerede

af

om landbrugstjek det er spørgsmålet om erhvervsmæssig fornuftig kørsel og det er forsikringsordningen på geotermien

reducere registreringsafgiften for nogle af de allerdyreste biler og nogle af de miljøtunge biler i danmark

rapporter år efter år har jo gentagne gange oplyst at hver eneste gang vi bruger en krone på et grønt job som er understøttet af offentlige midler

i det ordinære så man skal passe på med de der samfundsmæssige analyser man må jo have hele regnestykket med jeg tror selvfølgelig at der er meget forskel på den tilgang man har når man beregner nogle af de her ting

set bare min egen fornuft og siger at hvis man sætter afgifter på noget og tager folks efterspørgsel ud af økonomien og lægger den ned i en speciel sektor så tror jeg man får forvridninger i økonomien

siger stadig væk som jeg sagde før at der er mange tilgange til det her men generelt

i økonomien som man kanaliserer ned i en bestemt sektor skal give vækst stod ikke i den lærebog jeg læste

ligegyldigt det kan jeg sagtens forstå men det allerbedste man kunne gøre i forhold til det spørgeren er inde på

ikke særlig sexet men det vil jo reelt virke på klimaet fordi det er et nulsumsspil

vi gør noget for den globale indsats hvis vi kun diskuterer vores indsatser inden for kvoteområdet så ved vi jo alle sammen at så vil nulsumsspillet jo gøre at man oser et andet sted hvis der bliver kvoter tilovers

ikke er nået i mål

købe nogle og så smide dem ud hvis man virkelig vil reducere det andet er jo bare

han har set klimarådets rapport

få sænket afgifterne på el det er jo afgifter som den danske stat i dag kræver ind

have en meget stor klimaeffekt fordi det ville betyde at vi bruger ellen i vores fjernvarmesystem

mig i at det var en af de metoder man kunne

viser at der samfundsmæssigt er nogle gevinster ved at gøre noget af det vi diskuterer i dag så siger herre villum christensen jo jo men det tror jeg ikke på

få udfoldet hvad det er de tager fejl i altså

der hævdes at være

samlet ud fra den pakke vi nu lægger frem

må man anerkende en økonomisk teori eller også gør man det ikke og hvis man ikke

set manipulerer med tallene er det det der er udtryk

sad en eller to jeg har nogle gange siddet hvor der stort

miljøøkonomiske råd har udtalt

udtryk fra en vismand så får vi så et klimaråd som kommer frem til nogle andre beregninger

med med alt andet at det har rigtig meget med de antagelser man

citere cepos

det synspunkt

der ligger til grund som typisk er afgørende for det resultat

jeg har oplevet rigtig mange komme hen til mig og sige nå du er politiker i danmark det er spændende må jeg høre hvad i har gang i

politisk kultur hvor man hvis man satte et mål eller fremlagde en vision

så betydet at den regering vi har fået ikke rigtig har turdet sætte sig nogen mål for noget som helst

initiativer for at nå derhen

områder hvor man har aflyst at have et mål for

mener vi har et ansvar for at gøre noget

lavet i paris og derfor er vi kede af at vi her i danmark ikke kan blive enige om nogle mål som skal trække hen imod at få gjort noget ved de her klimaforandringer vi mener også det er noget

forsyningssikkerhed vi har

udlandet vi har haft vækst og beskæftigelse opbygget et velfærdssamfund over mange årtier samtidig med at vi har gjort noget ved vores aftryk på klimaet

jeg rigtig glad for at de konservative

det her forslag vi syntes egentlig ikke det var nødvendigt for vi har jo en lov der

siger det samme men det er godt nok at få bekræftet at det flertal der blev skabt omkring den lov stadig står ved magt også efter valget og det er rigtig dejligt at der i det der populært bliver kaldt blå blok også er nogle der gerne med til at sætte nogle mål for klimaet nemlig de konservative derfor støtter

jeg bare sige at nu kom der nogle prognoser i går

ser ud til at nå fyrre procentsmålsætningen i to tusind og tyve og det er jeg rigtig glad for

det flertal vi har fået i danmark godt kunne finde på at vedtage nogle ting der begynder at gå i den anden retning og derfor er jeg glad for at de konservative melder sig ind her for det betyder at der

forhåbentlig er nogle der kæmper for at de initiativer som kommer i

og næste år igen en landbrugspakke hvad det kan være

generer erhvervslivets mulighed for

det skaber færre arbejdspladser men virkeligheden er jo en anden

i danmark så er det jo beskæftigelsen og væksten netop i den grønne omstilling vi

som jo lever af at udvikle komponenter

nogle af de helt store i verden vi har grundfos

slukke lyset når man går ud af rummet selv om min mand tror det den vigtigste ambition i

har termostater på vores radiatorer eller

at skabe energi i stedet for at bruge energi

jo energibesparelser fordi energien

vi stadig væk fastholder store ambitioner og store håb for fremtiden

ønsker at blive i danmark og bruge danmark som hjemmemarked

det ser vi fra både storbritanniens og tysklands side der er et stort ønske om at være lidt hurtigere end danmark hvis de kan komme til det fordi de ønsker at være stedet hvor man udvikler de nye løsninger de ved at

der skaber nye arbejdspladser og nye eksportmuligheder

vi skal fastholde det firstusind arbejdspladser vi taler om og det er cirka

den eksport vi har i øjeblikket og den skulle meget gerne vokse

vi har i dansk fjernsyn for

saltvand så de ikke har noget at dyrke de lever på dæmninger

de mennesker skulle blive i bangladesh på et eller andet tidspunkt begynder de at bevæge sig væk fordi de reelt bliver klimaflygtninge og så kommer vi til at stå med en helt anden udfordring i fremtiden

muligheder ud af det vi kan skabe arbejdspladser i danmark jeg tror

en vis stolthed når vi leverer kloden videre til vores børn og børnebørn det synes jeg også nogle gange er en ambition når man laver politik

bredt i danmark bredt i dansk erhvervsliv om at man hele tiden skal skubbe

egentlig bilder mig ind

kommer til at forhindre den globale opvarmning som vil slette østater fra verdenskortet som vil give massiv

storme og ekstremt vejr så stor er min danske selvforståelse trods alt ikke vi

for nationer som ikke venter men som handler som ikke ser til men som siger fra sådan en nation ønsker jeg at danmark skal være

have en ambition om at have reduceret sin

så længe det ikke koster danske arbejdspladser det mente vi

det mener vi efter valget sammen med et flertal

og beskæftigelsen

karakter af politisk drilleri end af ansvarlighed over for klimaet man kan tvinge hesten til truget men man kan ikke tvinge den til

som blev præsenteret forleden og

de tidligere prognoser har vist

det her forslag jo gå videre til udvalgsbehandling og der vil indstillingen være at vi bliver enige om en beretning og den har jeg haft en rigtig god

dialog med regeringen om jeg vil gerne kort læse den op

hvor høje grønne ambitioner forenes med sund fornuft til gavn for forbrugere og virksomheder

aktiv og ambitiøs i forhold til at løse klimaudfordringerne af hensyn til kommende generationer men det er samtidig vigtigt at klimaindsatsen er omkostningseffektiv og gennemføres under hensyn til vækst dansk erhvervslivs konkurrenceevne og beskæftigelsen generelt klimaindsatsen skal skabe jobs

skal det konkretiseres hvordan der kan ske en realiserbar reduktion af danmarks udledning af drivhusgasser frem mod

virksomhedernes konkurrenceevne eller beskæftigelsen

for de fremadrettede finanslove at pege på finansiering af yderligere klimapolitiske initiativer endelig skal regeringen fastlægge et samlet nationalt reduktionsmål for

og tredive senest medio

vi ser som en meget stor sejr

samlet nationalt reduktionsmål

så ambitiøst som det vores nabolande har men den konklusion skal vi ikke drage nu der er stadig lidt tid endnu

at man inddrager klimarådet i det arbejde som venter det var det jeg ville sige og jeg ser så ellers frem til en

ordføreren er bekendt med faglige kilder eller steder hvor man kan finde ud af om der er

grund til at gøre folk nervøse hvis det forholder sig som dmi skriver nemlig at vi har færre storme nu end vi havde tidligere

så hvis hvis klimaordføreren

tidligere

jeg se i det her ændringsforslag at der er taget hul på en diskussion om

at vi skal finde penge samtidig med at vi skal være mere ambitiøse og tilbage til det jeg sagde fra talerstolen før hvordan i alverden kan vi være mere ambitiøse uden det går ud over vækst og beskæftigelse hvis vi skal finde flere penge til

for mennesker så lad os ikke sige

løse det her problem hvis det ikke koster arbejdspladser så bliver det ekstremt absurd så lad os bare være enige om at selv om man sikkert godt kan få nogen til at lave en eller anden form for notat der viser at nogle bestemte

arbejdspladser i en sektor så er det vi skal sørge for at have blik for at vi også skaber styrkepositioner inden for de områder for eksempel fremtidens klimavenlige landbrug eller fremtidens klimaneutrale transportsektor er det vi skal sørge for at have blik for i stedet for at tro at arbejdspladserne vi har om

anerkendelse af

de globale konsekvenser herunder mere ustadigt vejr problemer med oversvømmelser udfordringer i form af

kigge i

landbrugspakke

seksten punktsplan

regeringen ønsker ikke på forhånd at afskrive muligheden for indtægter fra en eventuel produktion af skifergas så længe denne kan foregå miljø og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt vi må ikke glemme at staten siden produktionen af olie og gas blev indledt i nitten

to og halvfjerds til og med to tusind og fjorten har haft indtægter fra olie og gasaktiviteterne i nordsøen svarende til fire hundrede og fire milliard kroner forslagsstillerne fra enhedslisten rejser blandt andet spørgsmålet om de klimamæssige effekter

skifergas alle prognoser forudsætter at fossile brændsler på trods af den omfattende grønne omstilling

en vigtig del af energisystemet i danmark i mange år endnu og derfor er der også god mening i at bringe naturgas på markedet især hvis naturgassen erstatter den langt mere forurenende kul

hvis danmark afholder sig fra at udnytte eventuelle nye kilder til gasproduktion vil den potentielle danske gasproduktion blot blive erstattet af gas andetsteds fra vel at mærke uden garanti for

klimamæssige grunde til at stoppe efterforskningen efter gas i danmark et andet spørgsmål der berøres af forslagsstillerne er miljøhensyn

godt forstå bekymringen for drikkevand og vores miljø i det hele taget netop derfor er det vigtigt at understrege at der er stor grundighed i de forudgående miljøundersøgelser ved nye projekter det er blandt andet også netop

miljø og drikkevand der er baggrunden for at vi har valgt at videreføre det midlertidige stop for udstedelse af nye tilladelser til indvinding af skifergas som den tidligere regering indførte i to tusind og tolv for mig og regeringen er det afgørende at fremtiden for skifergas i danmark træffes på så godt et grundlag som overhovedet muligt stoppet for udstedelse af tilladelser opretholdes derfor indtil vi får de samlede resultater fra boringen i nordjylland og den nationale videnskabelige udredning om

skifergas som skal danne grundlag for en grundig evaluering når evalueringen er færdig skal folketinget have en mere generel drøftelse af hvorvidt der skal ske efterforskning efter og indvinding af skifergas i danmark og under hvilke rammer det i givet fald

når jeg vurderer konsekvenserne ved at vedtage b atten er der umiddelbart tre ting der taler imod forslaget for det første risikerer danmark at miste skatteindtægter hvis det viser sig at være skifergas

miljø og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt for det andet vil danmark kunne komme til at fremstå som et ustabilt land for investering i olie og gasaktiviteter hvis totals tilladelse tilbagekaldes dette vil kunne have negative konsekvenser der rækker ud over spørgsmålet om

tilladelse regeringen står ved aftalen med total og nordsøfonden

og indvinding af olie og gas i nordjylland regeringen kan derfor ikke støtte

år globalt set stadig vil være afhængige af fossile brændsler men vi skal vel ikke bidrage til et kapløb hvor det handler om at hente dem op så hurtigt som muligt nogle skal lade deres fossile brændsler blive i undergrunden hvis vi skal nå

over firs procent af de kendte lagre skal blive dernede hvis det ikke

rapport der er fra den enogtyvende august

fremsendte analyseresultater varierer aktivitetskoncentrationen af naturligt forekommende radioaktive stoffer ned gennem den øverste del af alun skiferen aktivitetskoncentrationen

undtagelsesniveauer det vil sige

institut ikke vække til eftertanke og betyde at regeringen lægger op til at vi skal

affald i forbindelse med boring efter skifergas

ikke til eftertanke hos ministeren i forhold til de udfordringer vi står med

stoppe hurtigst muligt med det hele

som har udsigt til kystnære møller

rettigheder kommuner skal have

er en række kommuner i det nordjyske som synes at de ikke er blevet ordentlig inddraget

ministeren forestiller sig man kunne give kommuner

interessant hvis man kunne komme ind i en proces hvor man revurderede hvad nordsøfondens midler skal bruges

nordjylland hvor rigtig mange har været bekymrede

udvinding af skifergas og som socialdemokrat forstår jeg udmærket bekymringen

grundvand og andre ting

har været sagt rigtig rigtig mange gange at vi

gå på kompromis med det

de diskussioner vi har haft og der tror jeg vi er kommet lidt baglæns ind i

dengang nogle af de her tilladelser blev givet var der meget lidt åbenhed

hvad det rent faktisk handlede om og hvad konsekvenserne

med til at stramme op på nogle krav

københavn til staten fordi nogle

et midlertidigt stop og det stop

set er klogt fordi vi jo afventer nogle evalueringer af

ser vi selvfølgelig frem til at få på bordet når regeringen har samlet de erfaringer vi ser også frem til at få en høring om det i folketinget som

til at tage diskussionen men det er også klart at det jo ville været noget bagvendt hvis man på nuværende tidspunkt

beslutningsforslaget fra enhedslisten fordi

i meget større åbenhed dengang man gik ind

stemmer vi fra socialdemokratisk side nej til beslutningsforslaget her men vi siger selvfølgelig ja

evaluering og indsamling af internationale erfaringer

skal konkluderes anderledes i forhold til udvinding

at sige at det vil vil slet ikke være med til at diskutere uanset at det så kan koste

også huske at de indtægter man kan få derfra

bruges til meget fornuftige ting vi har jo tidligere

side synes både giver en grøn omstilling og en positiv udvikling

som vi sagtens kan se os selv i

meget meget opmærksomme på de bekymringer der har været derude og på den evaluering og den diskussion vi

siger at det skal være miljømæssigt forsvarligt er det selvfølgelig også med det in mente hvad er det man risikerer hvis det går galt så det er jo klart at jo større konsekvensen omkostningen er ved at det går galt jo

mere sikker skal man være på at det ikke gør det så på den måde er forsigtighedsprincippet også relevant i den her sammenhæng men forsigtighedsprincippet

til at afvise at diskutere om det kan gøres på en måde som er

om man altid skal have hvad nu hvis hatten på så er det vigtigste

sådan set sagtens man kan tage nogle erfaringer fra andre lande og sige at det er meget uvist hvad der sker fordi undergrunden jo ikke er ens i alle lande

problemer hist og pist med at sætte en enkelt vindmølle op så

har tilstrækkeligt med internationale erfaringer til at jeg ikke synes det er rimeligt at man fra socialdemokratiets side siger at man vægter økonomi så højt at man

anderledes på det spørgsmål al den stund at vi gerne

plan for hvordan vi udfaser fossil

energi og hvordan vi udfaser brugen af de fossile brændsler men men vi har ikke en ideologisk holdning til om det må være den ene eller den anden slags fossilt brændsel

selv om det er omdiskuteret en positiv effekt

skifte fra kul til gas det vi skal på lang sigt er jo at vi skal helt væk fra de fossile brændsler men på kort sigt kan der godt være en diskussion af det så

jeg er selvfølgelig fuldstændig enig i at vi også

vores vedvarende energi

jo ikke det samme som at sige at vi ikke mens vi omstiller til vedvarende energi

og sikkerhedsmæssigt forsvarligt og jeg mener der skal være ekstra skrappe krav til skifergas for at sikre

kan gøres men der vil aldrig nogen sinde kunne gives nogen fuldstændige garantier for noget som helst så det der altid vil stå tilbage uanset hvad den her videnskabelige

kommer frem til er det vil skabe usikkerhed helt uacceptabel usikkerhed for de mennesker

så synes jeg faktisk at det principielle spørgsmål om fossile brændsler er meget vigtigt for ellers ender vi jo med at den her klimadebat godt kan blive en lille smule

vi globalt set skal lade firs procent af de fossile brændsler blive i jorden bliver vi også nødt til at tage stilling til om det er okay at vi tømmer

legitimt men det er ikke den vej vi går

vi vil sørge for at det er sket fuldstændigt i to

fossile brændsler synes vi faktisk

bedre idé at man hiver dem

og bruger dem præcis ligesom alle andre gør

er enige om at gøre for at omstille vores samfund og det kunne være vores elektriske togdrift

at jeg synes man skal være ekstra forsigtig omkring skifergas så handler det jo blandt andet om at vi har nogle andre forhold omkring skifergassen på land end vi har omkring nogle af boringerne i havet

om man så må sige ikke bare kan være en til en det er derfor vi kan diskutere hvilke særlige krav

der et regnskyl som ifølge fotos som findes blandt skifergasprotestfolkene oppe i nordjylland viser at pladsen blev totalt oversvømmet det vil sige at hvis det var sådan at der på det tidspunkt havde været boret efter skifergas prøveboret prøvefracket og der havde været radioaktivt spildevand i de store spildevandsbassiner så

meget vigtigt at få under kontrol men når vi har sagt at vores endelige stillingtagen selvfølgelig også afventer erfaringerne fra dybvad går jeg da ud fra at den omtalte erfaring og de billeder

vil være en del af den erfaringsopsamling som vi har i forhold til nordjylland altså hvad

teknologi og

forhindrer en udvikling inden for alternativ vedvarende energi som kunne have en nødvendighed hvis ikke

fra udvindingen af fossile brændsler i forhold til at lave en bæredygtig grøn omstilling så for mig at se er det ikke nødvendigvis hinandens modsætninger

selvfølgelig klart at udvindingen af fossil energi og prisen på denne jo også har en effekt på den vedvarende energis komparative pris om man vil der kan vi jo bare ikke ved

sætte os på hænderne og gøre ingenting og lade være med at tjene pengene i danmark forhindre

ført til at danmark blandt andet er selvforsynende med olie og gas det har også ført til at vi har fået betydelige indtægter til statskassen i de årtier der er gået i danmark er der også forekomster af skifergas flere forskellige steder senest har der været foretaget prøveboringer i nordjylland

vist at der er skifergas i undergrunden

i den her omgang bliver udnyttet kommercielt i dansk folkeparti håber vi at det på længere sigt er muligt at udvinde skifergas hvis det

være selvforsynende med energi og vi håber at

mange år endnu

uafhængigt af at skulle importere energi fra fremmede lande som kunne tænkes at ville udnytte sådan en afhængighed politisk det er også sådan at

i danmark har et rigtig godt gasinfrastrukturnet vi har vores naturgasnet som rigtig mange husstande er koblet op på

dermed deres opvarmning fra gas fra nordsøen skifergassen kunne også nemt fås ind og være med til at forsyne danske husstande med god og relativt billig energi til opvarmning der er også den fordel at man ved at bruge det allerede eksisterende

åbne gastankstationer hvis vi begynder at anvende gas i transportsektoren i større omfang end det er tilfældet nu der er mange fordele ved at anvende gas for eksempel til bybusser fordi udstødningen fra bybusser der kører på gas er langt renere end den udstødning som dieseldrevne bybusser sender ud i omgivelserne

der være et godt miljøargumentet i at bruge noget af

her skifergas som brændstof til bybusser jeg vil også sige at vi i dansk folkeparti lægger vægt på at det skal foregå på en miljømæssigt forsvarlig måde

skal udvinde skifergas i danmark det er vigtigt for os at de beboere der kommer til at bo i nærheden af de steder hvor man udvinder skifergassen føler sig trygge ved det og at det

det hele taget foregår på en miljømæssigt forsvarlig måde og at naboerne ikke føler sig utrygge ved det for det skal være i orden både miljømæssigt og sundhedsmæssigt

vi ser perspektiver i udvindingen af skifergas i danmark ikke alene af hensyn til selvforsyningen men også af hensyn til økonomien statskassen

et stort provenu på længere sigt på grund af det her

en understregning af at det selvfølgelig skal foregå miljømæssigt forsvarligt så derfor kan

beslutningsforslaget og så skulle

øvrigt hilse fra liberal alliances ordfører og sige at liberal alliance også afviser

forårsager store risici for de mennesker der bor omkring boringerne og store risici for vores fælles drikkevand

at det er rimeligt at udsætte menneskene befolkningen i danmark for så store usikkerheder og så store bekymringer når de kan kigge til udlandet og se hvad det har medført

mennesker der er ramt af alvorlige sygdomme jordskælv i områder hvor der aldrig har været jordskælv fordi man borer så dybt ned og laver horisontale sprængninger af undergrunden for at få fat i den her gas

trygge ved at de ting bliver analyseret til bunds inden man går i gang med

på den måde kunne man også løse nogle af de lugtproblemer der er

når man så tænker på at der har været brugt otte og halvfems million

prøveefterforskningsboring

så ikke rimeligt at bruge den slags investeringer i langt højere grad på

udviklet tilstrækkeligt til at det kan konkurrere med med andre former for

uden at det skal subsidieres i større stil

da oplagt at man bruger den men vi har ikke nogen ideologisk

for skifergas andet end at vi gerne vil udnytte de ressourcer der er der

vi skal udnytte de forekomster af gas der er i danmark uanset naturgas eller skifergas

vi skal bruge det der er mest økonomisk rentabelt men

på stående

kollega i min folketingsgruppe som faktisk bor i dybvad og som har beskrevet det så jeg har et indtryk af hvordan det måtte være

at udvinde skifergas der er selvfølgelig både fordele og ulemper ved skifergas ligesom debatten også

en mere miljøvenlig gas end naturgas og kul skifergas

skifergas som kan udvindes og pt ved vi at vi løber tør for det vi kender som naturgas i nordsøen inden for en ti årig årrække danmark har derudover gjort sig nogle erfaringer som vi

og skal drøfte videre og de erfaringer skal samles op og det skal evalueres

gode erfaringer på det her område hvilket

indtil videre synes jeg afspejler at der er nogle forholdsvis små forureningsrisici tidligere

eksempler på i verden er er hovedsagelig sket på overfladen

nogle forureninger på overfladen som man har været særlig opmærksom på ved boringerne i danmark men som der selvfølgelig også skal være styr på staten har derudover store økonomiske

har vi en ret høj beskatning af udvindingsselskaber som bliver beskattet med

at den grønne omstilling tager tid uanset om man gerne

har vi en afhængighed af den men selvfølgelig

en ordentlig evaluering her i løbet af to tusind og seksten og derefter

må det være mere passende at tage den her

er meget engageret i at gøre det også på den korte bane for at sikre den maksimale økonomiske gevinst

fra denne fristelse der er nogle her

på sig og sige vi vælger at lade nogle af vores fossile brændsler blive i undergrunden fordi vi ved at vi kommer til at bede andre lande om det samme er det ikke ordførerens opfattelse at et af verdens rigeste lande danmark også har et ansvar

en fremtidig ny boring eftersom tilladelsen jo stadig væk er der vil ordføreren være med til at opstille nogle meget klare krav miljø og

også for at sikre vandmiljøet eftersom danmark jo er forpligtet af eus vandrammedirektiv til at reducere udledningen af farlige stoffer

som producerer samme sted i mange mange år det der er sagen her i forhold til det vi så i dybvad og i det hele taget skifergasproduktion i danmark er jo at der vil være tale om mange boretårne og at de vil have en forholdsvis kort levetid fordi sådan en boring vil blive udtømt i løbet af en måned eller ganske få år

op og så skal man bore et nyt sted så der vil højst sandsynligt være

ordføreren bekræfte at det vil betyde meget for landskabet og for hvordan borgerne i området vil opleve

en enkelt boring og så kan man have den ene boring og suge gas op af undergrunden i rigtig mange år

har udsigt til en virkelighed hvor der kommer adskillige boretårne

grundvandsinteresser og hvordan vi beskytter vores grundvand det er jo umådelig vigtigt at vi har grundvand i fremtiden

nærmiljø og så har vi det her fracking som jo medfører

vi har et forsigtighedsprincip som

store erfaringer med i danmark vi har

min tale vil jeg sige er forholdsvis små i forhold til at at der selvfølgelig altid er risici ved at

med at finde ud af hvad de så skal hvor de så skal bore

nogen skifergasboring eller

er faktisk rigtig mange der går og tror at nu er

at dem som gerne vil have fracking

er interessant længere der er intet der kunne være

og muligvis længere det afhænger af om de kan få forlænget deres licens og hvis

love at prisen på olie kommer til at stige

og i og med der ligger ganske meget skifergas under danmark mon så ikke at store internationale selskaber igen vil få

for den danske skifergas på et eller andet tidspunkt det betyder

er modstanderne af skifergas i totalt beredskab man er stadig klar

det øjeblik der kommer en plan en aktivitet

så er man klar med demonstrationer og med protester og hvad der skal til

klar til at videreføre arbejdet for at lave

for at få atomkraften ud af landet om det er nødvendigt

selv om nordjylland er blevet prøveklud

er der ifølge danske og amerikanske geologer estimeret skifergasbælter mange steder i landet

sandsynligvis også her i undergrunden under christiansborg de estimater jeg har set fra danske og amerikanske videnskabsfolk siger at der

masser af skifergas

er et nationalt problem

problemet med at vi risikerer at få hundreder måske tusinder

af store borefelter hvor naturen er raseret

en mulig forurening af grundvand både hvis der skulle være et utæt borerør eller ved oversvømmelser er også nationalt

mulig forurening i forhold til

transport og bortskaffelse af radioaktivt spildevand er også et nationalt problem alle klimamæssige miljømæssige naturmæssige problemer er ikke nordjyske anliggender men nationale anliggender og det betyder også at det er et nationalt problem at det bliver dræbende for vores udvikling af vedvarende alternativ energi som vi er forrest på i danmark hvis vi nu skal forsinkes af et langt forurenende skifergaseventyr som hindrer nødvendigheden

fortsætte med at producere vindenergi solenergi fortsætte med eksperimenterne inden for bølgeenergi geotermi og alle de lovende ting der er på vej

i forhold til at byde ind på fremtidens bæredygtige globale arbejdsmarked med jobskabende danske vedvarende energiløsninger

jeg tror ikke på at vi får stop for skifergas i

jeg synes det er super godt at enhedslisten igen

kommer gang i debatten ikke mindst så dem der følger med på tv bliver yderligere oplyst og kan sprede budskabet om hvad skifergas og fracking vil gøre ved det her land

jeg vil bare sige at jeg glæder

kampen mod skifergas sammen med de partier som støtter

en gang for alle alternativet støtter

hvor hvor utrolig mange ting er gået galt

finder ud af hvad andre lande på størrelse med vores kunne finde på at gøre der er

vores børns fremtid natur klima og miljømæssigt

forfærdelige eksempler på ting der er gået galt i usa men der er vel ikke nogen her og det tror jeg heller ikke alternativet forestiller sig der tænker at vi skal have de samme godkendelser som dem man har haft i usa

den helt fundamentale forskel at i usa ejer man selv undergrunden og man har haft en masse parcelhusejere til at rende rundt og bore i

jo en helt helt anden situation vi har når vi i danmark nationalt styrer og kontrollerer

den bekymring som alternativet har alvorligt men vi skylder hinanden at vi så også tager diskussionen så alvorligt

kommission skal i gang med at vente for os

skulle umuliggøre vores udvikling af vedvarende energi herhjemme sådan som ordføreren fik sagt i ordførertalen

ikke sikker på at der er den der en til en sammenhæng jeg vil meget gerne støtte ordføreren i at vi skal fortsætte udbygningen af vedvarende energi men så lad os holde fokus på det i stedet for at lade som om at det bliver udelukket af at total vælger at investere

en overflod af energi er jeg bange for at det vil tage fokus kraft og koncentration fra vores udbygning

havde magten i nullerne det er den tilladelse der er givet til at bore i det nordjyske som er det de fleste ordførere har diskuteret her i dag det har jo vist sig at

jeg synes det ville være uklogt at vedtage det her beslutningsforslag og trække den tilladelse tilbage

at total som har tilladelsen

kan ende med at blive en stor regning for skatteborgerne og det ser

er nogen grund til det er jo sådan at hvis man trækker tilladelser

risikerer den danske stat som sådan at miste troværdighed også når vi skal have store internationale selskaber til at bygge

bygge en stor havvindmøllepark og derfor er det grundlæggende en god idé at holde fast i de tilladelser man har givet også selv om

haft magten på det det tidspunkt så

tilladelser det handler om men hvis man læser bemærkningerne

den eksisterende tilladelse vi synes det vil være en dårlig idé at trække den tilbage for det tror vi

skabe nogle rimelig store problemer og

total er færdig og man eventuelt kunne stoppe legen

sikker på at der vil komme en periode hvor der ikke er udstedt udstedt nogen licenser

borgerlige regering altså under venstre og konservative blev der givet en

udvinde skifergas i danmark

der var tale om udvinding af almindelig gas og lige præcis den situation har gjort at der har været meget kritik fra forskellige af folketingets partier i forhold til den måde man har fået tilladelse til

nogen tvivl om at sf synes det er en dårlig idé at udvinde skifergas vi er for

at forbyde skifergas og fremtidige tilladelser og ikke gøre det muligt når totals nuværende tilladelse udløber

enhedslisten har lavet et fantastisk forarbejde og det vil vi gerne

jeg udvalget det vil vi gerne bidrage til for vi ser så mange udfordringer ved brugen af

i danmark der er både spørgsmålet om anvendelse af kemikalier i undergrunden der er spørgsmålet om radioaktivt affald

er brugen af blandt andet vand fra søer vandløb og åer som vi ved

jævnfør eus vandrammedirektiv har nogle krav

beskytte og derudover er der nogle sundhedsaspekter ved

på trods af rigtig mange spørgsmål og svar til sundhedsministeriet er blevet helt belyst så jeg synes det er på tide at vi laver en principbeslutning der skal ikke laves

vi skal satse på vedvarende energi det er sådan set vores styrke

lavteknologier såsom sol og vind i stedet for at bruge uanede økonomiske ressourcer på noget der virkelig

til gengæld vil skabe mange miljø og

får opsamlet den viden der er og så træffe beslutning ud fra det

at have konklusionen nu

eftersom vi ved at konsekvenserne

styr på kemikalierne og hvis man ikke har det radioaktive affald

jeg ved at socialdemokraterne ligesom

radioaktive affald som vi allerede har i danmark så er jeg sikker på at vi godt kan

i folketinget i forhold til skifergas

eventuelt skal give en tilladelse mere

at de kan finde på at give endnu en tilladelse til total

os at skifergas skal spille nogen stor rolle i den danske energiforsyning

og halvtreds vi har stadig væk lige

tilhængere af noget forbud i forhold til skifergas hvis gassen kan erstatte

forstå at markedet ikke ser ud lige nu det synes

at jeg har læst mig til men jeg skal ærligt indrømme

markedsmekanismerne og hvad det vil kunne erstatte derudover er det også svært at vide hvordan teknologien udvikler sig om teknologien udvikler sig på en måde hvor man kan

udvinding som er mindre

miljøskadelig jeg har læst

hede drømme om at skifergas skal spille

stor rolle i den danske energiforsyning fremadrettet vi har et mål

som vi står fuldstændig ved men

at teknologien kan udvikle sig og at der fortsat er

ikke skal løses ved at finde mere fossil energi i danmark energiforliget fra to tusind og tolv afstikker en kurs for omstilling i danmark til hundrede

vedvarende energi den syttende august i år var en speciel dag enhedslisten havde stillet spørgsmål til den nye klima og energiminister som lige havde udtalt

vi i danmark skulle tage mest mulig skifergas op af undergrunden

hilse på møde med ministeren

ved prøveboringerne i nordjylland lå der kort et klart program alt var tilrettelagt selv

titler og skostørrelse det var bare planlagt det hele og så kom meldingen om at total havde opgivet

at bore videre prøveboringen ville stoppe og boringen skulle

ikke var fundet nok gas det var en meget speciel dag en glædelig dag og en form for delsejr over skifergassen i danmark boretårnet er nu blevet pillet ned

de har fundet i undergrunden vi mener at

stopper i danmark når folketinget tager en beslutning om at stoppe for al fremtidig efterforskning

grundlæggende politiske debat om skifergasindvending er aldrig blevet taget man kan godt sige at vi har lidt af den i dag men det havde jo været allerbedst hvis den debat var blevet taget inden tilladelsen til efterforskning

skifergas i nordjylland og nordsjælland blev givet i to tusind og ti men den blev jo givet af den daværende energiminister lykke friis og til det politiske niveau der skulle informeres blev der informeret om at det var

kulbrinteindvinding der stod ikke et eneste ord om at det var skifergas

i undergrunden det som vi så har oplevet efterfølgende er jo at total har droppet at søge efter skifergas i nordsjælland og tilladelsen

kan så ikke overdrages til andre selskaber man kan godt sige at

og der har total jo ret til at efterforske frem til to tusind og seksten jeg er godt klar over at vores beslutningsforslag kan læses på to ledder

man læser de allersidste bemærkninger men der står dog i

man pålægger regeringen at afstikke nogle retningslinjer så beslutningsforslaget kan sagtens modeleres til at det kun vedrører fremtidig efterforskning og indvinding hvis det er det et flertal i folketinget

greenpeace har været aktiv i de her processer og blandt

der måske er skifergas i undergrunden og jeg håber meget at

skifergas og tage beslutninger om at man ikke vil have indvinding i deres egen kommune jeg synes det er lidt specielt at opleve

energi og klimaministeren har kastet sig ind i at

høringsret eller vetoret når man arbejder med kystnære møller og det er

ikke samme standpunkt som ministeren tager

i danmark fastlægger den her omstilling til hundrede

to tusind og halvtreds vi har masser af muligheder for at sikre at energiforsyningen i danmark

geotermi og lidt biomasse

pumper diverse giftstoffer ned i undergrunden for at

små sprængninger nede i undergrunden

der er blevet lavet et meget seriøst stykke arbejde jeg vil også godt sige tak til de lokalpolitikere i nordjylland som har engageret sig og brugt meget tid på skifergassagerne som har varetaget lokalpolitiske interesser som har forsvaret retten til rent lokalt drikkevand og miljøinteresser

i kommunen

og jeg vil i dag glæde mig over at

ordfører har støttet vores forslag og gjort opmærksom på at det her er et nationalt problem

takke de radikales ordfører som har tilkendegivet at hvis det

fremtidige tilladelser så kan de radikale se sig i

takke sf for deres tilsagn om at arbejde for en fælles beretning

forholde sig til at det udelukkende er fremtidige indvindinger så ser jeg frem til at vi får den her høring

det være meget nemt at sige nej til skifergasboringer i danmark

mulighed for at udbygge med andre energikilder frem mod hundrede procent omstilling til vedvarende energi så det bliver

set godt at få få tvivlerne omvendt så der kan blive et

andre løsninger vi skal satse på jeg synes det bliver dejligt at komme frem til at kunne træffe den beslutning og bruge alle kræfterne på at det er omstilling til vedvarende energi det er energibesparelser som vi skal satse på og så konkludere af skifergas

undersøges lidt mere og samles sammen på erfaringer og så

at vi også kommer frem til en dag hvor der ligger så mange

idé så jeg ser frem til at vi kommer dertil så er det også min erfaring at

indimellem skal man tage en debat flere gange

op igen skal det passere grundvandet en gang til og så skal man sprænge i undergrunden jeg vil ikke bare konkludere at fordi det er gået galt forskellige steder i europa så går det også galt samtlige steder i danmark hvor man har en forskellig undergrund

det er gået galt forskellige steder i i holland